hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er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

er forkastet der stemmes nu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

og arbejdet med et stort problem

har været for deltidsbrandmænd beredskaber

med mange gode input

for at løse et problem

radikale venstre om at lempe reglerne for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber i dag er det

mens de er på dagpenge så forbruger de ikke af de supplerende dagpenge

får et rådighedsvederlag eller et vagttillæg bliver det modregnet i dagpengene

samfundsnyttig tjeneste det er et rigtig rigtig godt

meget samfundsnyttig opgave og i den forbindelse skal vi huske at

skal straffes fordi de deltager som frivillige og yder en indsats

brandmænd der stiller sig til rådighed

liv eller risikere at komme til skade når de er ude

hvorfor skal de så straffes yderligere ved at de skal forbruge af

løn mens de er ude så bliver det selvfølgelig modregnet i

min gode kollega leif lahn jensen står og venter på at

og redegør for det ændringsforslag som vi

på baggrund af den aftale

også bede om at vi imellem anden og tredjebehandlingen

skal tredjebehandles på onsdag og

rigtig god dag

igennem og hvorfor det så ikke er lykkedes igennem de sidste tyve år skal jeg lade være usagt men nu er viljen

til at få det løst og så skal det selvfølgelig løses til gavn for alle dem der

en samfundsnyttig opgave så det kan vi i dansk

varmt anbefale og så vil jeg endnu en gang rose dem der har været med til

at lave det her forslag beskæftigelsesministeren

input som bjarne laustsen er kommet med og så det som jeg selv har bidraget

ned på min egen

hvis man har siddet i folketinget

gruppemødet bliver nævnt ordene frivillige og deltidsbrandmænd så kigger alle hen på

andre gode ideer for dem har han forhåbentlig endnu flere af men jeg siger at vi

har jo haft fuldstændig ret og jeg vil sige at de her dagpengeregler

er en hindring i at deltage i et så vigtigt arbejde som at redde liv og ejendom og

som er det allervigtigste for os mennesker

herinde skal sætte ekstra pris på vi må simpelt hen ikke have en situation hvor de her folk vælger dette

grund af rigide

og det er det vi vil undgå derfor er

det har taget så lang tid ti femten tyve år og det siger

glæder mig over at vi nu rent

vi næsten gik hånd i hånd over til ministeren det gjorde vi ikke helt men vi var meget enige om at

det var meget meget vigtigt for os at få det her løst

df gøre sammen

og fra starten ønsket forbedringer på det her område så det her er en supergod sag og jeg vil sige til jer alle

kan støtte fra enhedslistens side

der det meste af sit arbejdsliv havde været fabriksarbejder hun kom sammen med sin fagforening 3f for mona

nordjyske facon

før fabrikken lukkede i to tusind og fjorten og flyttede til ungarn derefter gjorde hun alt det

det som folketinget og regeringen har

tag alle de småjobs og vikariater som du overhovedet kan komme af sted med

kan man sige fuldtidsjob så længe at hendes

hvad skete der så den skulle genberegnes efter de nye regler som blev lavet for lønmodtagere i det seneste dagpengeforlig og hvad skete der så der skete det

det altid skulle kunne betale sig

det kommer det så til

det handler om

for muligheden for optjening af dagpenge det er der en del gode forslag til i det her lovforslag men monas besøg har

til selvstændige og freelancere med det resultat at mange

mange mange tusinde kroner ned

skete for lønmodtagere generelt

en dagpengesats på to og firs procent længere ned kunne den ikke komme men det kan

der er også andre forringelser

til anden behandling

det som en unødvendig stramning at de ikke som hidtil kan lukke deres virksomheder midlertidigt og

er tvunget til helt at ophøre med virksomheden der sker også nogle betydelige forringelser for medlemmer der har selvstændig bibeskæftigelse samtidig med at de modtager dagpenge

få dagpenge i otte og halvfjerds uger samtidig med at den selvstændige bibeskæftigelse det bliver nu sat ned til tredive uger

nemlig at tage alle mulige småjobs for eksempel en times arbejde i en måned mister man dagpenge for hele måneden det er fire alvorlige knaster der er i det her lovforslag og det har enhedslisten stillet ændringsforslag om og det er dem vi skal behandle i dag

nu skal tilbage i udvalget

det flertal der har tegnet sig for at afvise vores ændringsforslag

har beskrevet er det så klogt at holde fast i dem der synes jeg ikke

at lønmodtagere allerede bliver ramt af

at de samme fejl i det dagpengeforlig der allerede er gennemført ved lov

ligesom man nu vil være åben over for brandmændene

tænke lidt over det for det er da himmelråbende umuligt at

at det skal kunne betale sig

tage alle mulige småjobs og det gør

øget deres indtægt

har man altså lavet nogle regler som jeg har nævnt her og som vi gerne vil

bliver straffet det kan vel ikke

ordførerne også har været inde på for det er en sag

på den her sag og brugt flere ressourcer end det koster at lave det her lovforslag og derfor er det jo tåbeligt at man ikke

der skete og jeg har en pressemeddelelse her som det konservative folkeparti udsendte i nitten syv og halvfems

en fælles pressemeddelelse fra seks partier og nogle af dem eksisterer slet ikke mere fra venstre

var det helge sander fra det konservative

aage frandsen fra enhedslisten var

fra fremskridtspartiet var det tom behnke og

de trukket i deres understøttelse understøttelse hvilket betød at de kun fik nogle ganske få kroner ud af at stå til rådighed og hjælpe i samfundet og det kunne selvfølgelig ikke gå

ville de radikale ikke være med til at ændre et komma i dagpengereglerne og derfor gik tiden jo det ene år efter det andet og i mellemtiden havde vi faktisk fået reglerne om de supplerende dagpenge

at brandmænd var nødt til at stoppe med at være brandmænd

der gjorde at de ikke kunne fortsætte med at være

og hvorfor er det så det det er jo fordi vores beredskab er et af verdens billigste beredskaber

overhovedet vi har få fuldtidsansatte vi har mange deltidsansatte vi har mange frivillige og hver eneste gang der sker et eller andet det kan være en oversvømmelse

står de altid på spring til at hjælpe samfundet

det er en billig ressource og derfor skal vi jo

og derfor er jeg glad for at partierne har fundet sammen om det her og at ministeren er velvillig og jeg håber selvfølgelig også

partier vil være med til det her for de har på den ene eller anden måde altid foreslået det

i anden sammenhæng ved at foreslå noget der var ganske fornuftigt men hvis man stemmer for her og de er med i aftalen

bliver det en rigtig god dag det her er jo

som man har på andre områder

det rigtig fint man har defineret hvem det er og det er

de frivillige brandmænd det er strandfogeder det er redningsmænd det er digevagter

de også hjælper samfundet i

ethundrede og halvtredstusind timer om året så det er

ganske enorme ressourcer som man kan trække på når man har hjælp behov

og det her skal først træde i kraft sammen med den lovgivning

den første oktober to tusind og atten

deltidsbrandmænd og de frivillige folk er jo i alle landets a kasser så derfor er det også vigtigt at beskeden

nu har et helt kontant regelsæt

synes jeg jo at der er grund til at kippe med flaget

så vil jeg gemme den mappe her som jeg brugte

at det her var en ganske fornuftig sag det er sket mange gange før men nu er det en realitet og jeg bliver rigtig glad i

det er en cadeau og vi mangler så mange frivillige derude og på den baggrund håber jeg også der

med de ordførere der har været involveret

i sagen det er jo ikke mindst herre bent bøgsted fra dansk folkeparti herre leif lahn

fru sofie carsten nielsen og så selvfølgelig regeringspartiernes ordførere for mig er det her jo netop et symbol på at

ting der igennem mange år har virket

at vi som samfund anerkender den kæmpe indsats

de gør det fortjener de om nogen jeg er helt enig i at de er hverdagens helte

en frivillig indsats deltidsansatte brandmænd der bliver ledige fra deres hovederhverv skal ikke længere være omfattet af tidsbegrænsningen på tredive uger ved opgørelsen af supplerende dagpenge selv om der sker fradrag for beskæftigede timer i deres dagpenge for at implementere den her aftale skal varighedsbegrænsningen på supplerende dagpenge ophæves for de deltidsansatte brandmænd derfor ønsker at stille ændringsforslag til l otte og firs der følger op på dagpengereformen og ændre i bestemmelsen om supplerende dagpenge således at ophævelsen af

for deltidsansatte brandmænd kan indgå

de øvrige årsager til arbejdstidsnedsættelse der ikke

på supplerende dagpenge på den måde vil alle regelændringer om supplerende dagpenge være samlet i dette forslag og træde i kraft samtidig nemlig den første oktober to tusind

det skulle gå noget hurtigere synes jeg at vi i dag skal glæde os over at det

er årtiers diskussioner der nu bliver

bjarne laustsen sagde at det her har været diskuteret igennem mange mange år faktisk

tyve år her i i folketinget de øvrige elementer

aftalen om fradrag i dagpenge eller efterløn for deltidsansatte brandmænd og de frivillige beredskaber for eksempel hjemmeværnet og frivillige brandmænd

lovændring og vil blive implementeret i form af bekendtgørelsesændringer sådan at de også kan træde i kraft så også herfra

vil jeg sige mange tak for det meget konstruktive samarbejde som også på det her område har fundet sted på

men jeg vil så gerne spørge ministeren hvad siger ministeren så til mona fra frederikshavn

lidt over attentusind kroner

cirka trettentusind kroner på grund af de nye regler som man nu også vil indføre for selvstændige og hvad siger

ministeren til de selvstændige

oktober to tusind og atten vil opleve

mister de hele den måneds dagpenge hvis de

har et tre dagesjob der strækker sig

måneders dagpenge hvad er så ministerens svar

nogle regler nu på dagpengeområdet som tilfører flere midler

stiller spørgsmålene der får man indtryk af at vi forringer vilkårene

at vi tilfører området tyve million kroner så vi kommer

at gøre det her bedre end det er i dag

ked af at enhedslisten ikke kan se

det må ministeren vel bekræfte altså at det er nogle klare forringelser der er sket når der ikke længere er et sikkerhedsnet i form af en mindste dagpengesats man kan blive sat på når man skal have genberegnet sine dagpenge altså den to og firs procentssats der var før

fem tusind kroner eller mere ned i dagpenge på trods af at de har gjort alt det de bliver

tage deltidsjob og kortvarige ansættelser

gældende nu eller er det en forringelse der må man jo sige til enhedslisten og sige til

en klar forbedring af de vilkår der

det arbejdsmarked vi ser ind i i fremtiden hvor flere måske kommer til at have atypiske ansættelser bliver i stand til at

sikre at det kan lade sig gøre så jeg må sige til herre finn sørensen og til enhedslisten at det her jo netop er en styrkelse af området og ikke

i men når man taler om hverdagens helte

de mennesker der tager hvert eneste lille job om det så er en time eller en dag her og der ikke også er hverdagens helte og skal vi ikke sørge for

og så erkende at der er svagheder i det her og at der er mennesker der får færre penge ud af det jeg synes ikke

hverdagens helte som reelt tager timer

der og bruger timer på at komme til og fra arbejde de er også hverdagens helte og dem skal man ikke glemme fordi der nu er nogle forbedringer til

afstemningen er slut for

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

ni tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal tiltrådt af et mindretal

for stemte

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tretten og fjorten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer femten stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tolv tiltrådt af et flertal

tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer atten af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fire og tyve seks og tyve og syv og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet

er ændringsforslag nummer otte og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tyve

og ni og tyve til en og tredive tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to og tredive af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tredive til fem og tredive tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks og tredive af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer syv og tredive til ni og tredive en og fyrre og to og fyrre stillet og tiltrådt af de samme mindretal som er forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

til ni og fyrre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

vil sløre gennemsigtigheden om hvem der ejer hvad i dansk erhvervsliv sagen er den

automatisk beskyttelse i det centrale

cvr registeret og alle de flotte taler om kampen mod økonomisk kriminalitet

autoritet for de partier som stemmer l ni igennem uden det her ændringsforslag for uden ændringsforslaget går man fra at vi i danmark har under to hundrede personer

attentusind virksomhedsfolk

står i skærende kontrast til at der i de senere år har været under halvtreds personer om året der har søgt om adressebeskyttelse og har fået afslag og med vores ændringsforslag vil vi egentlig give erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler

som vil sikre at de folk der har en god og legitim begrundelse for

dermed vil vi sikre en balance i lovforslaget der beskytter

der kan have været udsat for ubehageligheder ved at have

adresse udstillet i cpr registeret samtidig med at vi sikrer at de folk der har urent trav banditter i habitter ikke får mulighed for at skjule sig i cvr registeret de partier der ikke støtter ændringsforslaget vil så ikke længere kunne tale med troværdighed i stemmen

i fremtiden tales om kampen mod økonomisk kriminalitet paradise papers og opklaring af

ejer hvad i dansk erhvervsliv hertil kommer at de lovlydige erhvervsfolk som i fremtiden gerne vil tjekke op på oplysninger om en mulig forretningsforbindelse eller

er ved at søge job i deres firma

have den samme lette adgang til at tjekke om det er folk

jeg

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fem otte stillet af det samme mindretal som forkastet de er forkastet herefter er ændringsforslag nummer ni stillet af det samme mindretal bortfaldet

så stemmes der om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

for stemte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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg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

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den nittende december

det er først fru stine brix enhedslisten som ordfører for forespørgerne med en begrundelse

men ingen halter så meget efter som de borgere der har en psykisk lidelse i dag lever borgere med en psykisk lidelse i gennemsnit femten til tyve år kortere end tilsvarende raske det er en fuldstændig uacceptabel ulighed og psykiske lidelser udgør i dag fem og tyve procent af den samlede sygdomsbyrde i danmark og dermed er psykiske lidelser klart den største del af sygdomsbyrden psykisk sygdom er klart den betydeligste årsag til at man får en førtidspension og angst og depression alene er årligt årsag til mindst en

psykisk sygdom rammer

oplever at få en psykisk lidelse

på en psykiatrisk afdeling bliver udsat for tvang

jeg hører ofte fra pårørende og fra borgere med psykiske lidelser

oplever at det er vanskeligt at få hjælp at det er vanskeligt at blive indlagt når de har brug for det fordi der mangler pladser i psykiatrien eller

som har det dårligere end dem

fører den mangel på hjælp til at man gør skade på sig selv eller på andre alligevel sakker psykiatrien bagud psykiatrien er ikke nævnt i den finanslovsaftale som

er blevet indgået og når vi kigger tilbage over de seneste par

i psykiatrien er faldet drastisk med omkring atten

fra to tusind og otte til to tusind og femten

det her område hvad enten de repræsenterer patienter pårørende personale eller andre er aktive

samstemmende efterlyser en ny handlingsplan som kan følge den som snart løber ud

stabilitet og ro omkring psykiatrien og ikke så mange puljer og projekter

hvad vi skal stille op

og

vil ministeren tage initiativ til en langsigtet plan for hvordan psykisk sundhed og psykiatrien kan opprioriteres markant

frem for via satspuljen og jeg ser frem til

så

det og det er også et emne som har været højt på min dagsorden fra

områder i psykiatrien hvor det ikke er godt nok

hele vejen igennem som sundhedsminister og det vil jeg egentlig også gerne gentage i dag

for en langsigtet udviklingsplan for psykiatrien og det arbejde

og skal vi for alvor i gang med

af høj og ensartet kvalitet og det tror jeg vi alle kan blive enige om og det debatterede vi jo

set også tidligere på året med forespørgselsdebat f nitten om indlæggelse af psykisk syge hvor et bredt flertal også vedtog et

for mennesker med psykiske lidelser folketinget ønsker at forbedre indsatsen ved som en del af styringsarbejdet for psykiatrien at undersøge om der eksisterer uhensigtsmæssige strukturer som blandt andet kan føre til for korte indlæggelser og at sikre bedre indlæggelsesforløb for mennesker med psykiske lidelser

en årrække været bred politisk opbakning til at styrke psykiatriområdet

fremsatte i to tusind og seksten et

en reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg

fast at mennesker med psykiske lidelser skal have de samme rettigheder i forhold til udredning og behandling som alle andre patienter i sundhedsvæsenet

at regionerne og heldigvis for det i dag udreder og behandler flere og med kortere ventelister fordi vi også havde et problem omkring ventetider i psykiatrien tidligere

meget der kan og skal gøres bedre i psykiatrien

den her sammenhængende indsats af høj og ensartet kvalitet eksempelvis

er antallet af akutte psykiatriske genindlæggelser simpelt hen for højt og andelen har været stigende gennem årene i to tusind og seksten var

mens det i to tusind og ti var en og tyve procent i nogle tilfælde kan en akut genindlæggelse være udtryk for patientens indsigt i egen situation men det høje tal peger i høj grad på at regioner og kommuner har en opgave i at blive bedre til at samarbejde om borgerens forløb så man også

såvel som at have et reelt og klart fokus på om patienten reelt er færdigbehandlet inden der foretages en udskrivning

nogle steder i landet nogle regioner er

at være i mål med det vi har aftalt i partnerskabsaftalerne

region midtjylland går det desværre tilbage kigger vi på region hovedstaden

dels også region syddanmark går det fremad det er flot og det er også vigtigt

fokus fra ledelsen i psykiatrien og fra regionsrådet

positive resultater mens man andre steder desværre ikke ser den samme positive udvikling ser vi helt overordnet på psykiatrien

og derfor skal vi også sikre at den rette hjælp er til stede i tide og her er der ingen tvivl om at der er et stort potentiale i de tidlige og i de nære indsatser det gælder ikke mindst for børn og unge der skal tackle psykiske udfordringer og mistrivsel

mere end nogen sinde behov for en sammenhængende indsats hvor regioner og kommuner i fællesskab løfter indsatsen og tænker i helheder tænker i mennesker og ikke i systemiske kasser

er der nedsat en arbejdsgruppe hvor både staten danske regioner og kl i fællesskab skal kulegrave psykiatriområdet arbejdsgruppen har sat sig for sammen at arbejde på ambitiøse anbefalinger i forhold til at sikre en bedre styring i psykiatrien både hvad angår økonomi kvalitet og sammenhæng og regeringen vil på baggrund af arbejdet hvor de første anbefalinger skal komme til januar udarbejde en samlet plan for udviklingen i psykiatrien

der er behov for at vi tænker langsigtet og at vi tænker i helheder

tilrettede driftsbudgetter fra to tusind og ti til to tusind og seksten været stigende

milliard kroner bliver der brugt mere hvilket svarer til en stigning på sytten procent hvor det i to tusind og ti var sådan at regionernes driftsbudgetter lå på syv

er behov for at kigge på den stigning i antallet af patienter vi har set i psykiatrien med årets økonomiaftale har regeringen sammen med regionerne aftalt en forøgelse af rammen på fem hundrede million kroner årligt til en generel styrkelse af sundhedsvæsenet det er frie midler hvor der

lagt vægt på at de midler skal bruges til at styrke psykiatrien det synes jeg

finansloven og penge i den

sundhedsaftale i forhold til regionerne til psykiatrien det indgår specifikt i den aftale der blev lavet og jeg understregede det

set også særligt i den presseudmelding og de udtalelser jeg kom med efterfølgende

regionalt har et fokus på at der skal flere ressourcer og at der skal ske en opprioritering af psykiatrien

via satspuljen så er det vigtigt at huske at det i høj grad er regionernes ansvar og

har friheden til at prioritere psykiatrien inden for den samlede ramme for sundhedsvæsenet

psykiatrien gennem satspuljen hvilket jeg kan forstå at enhedslisten er imod så synes jeg jo også det er vigtigt at understrege at der ikke primært er tale om midlertidige midler og puljer sådan som enhedslisten lidt indikerer i forespørgslen fra to tusind og ti til to tusind og seksten hvor udgifterne som nævnt er steget fra syv

lidt over en milliard kroner ni hundrede og halvtreds million

der er varige midler så selv om ting er finansieret via satspuljen

er det ikke nødvendigvis sådan at der er tale om midlertidige puljemidler langt hovedparten af de penge der er afsat via satspuljen er varige midler og det er også vigtigt for at skabe stabilitet og gode rammer for psykiatrien

der ikke består af varige og stabile midler

og meget ofte med folketinget i fællesskab har påtaget os et ansvar for at prioritere midler til psykiatrien

dansk folkeparti afsat over to hundrede million kroner årligt til et sundhedspolitisk udspil som blandt andet skal følge op på anbefalingerne fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

vi ved at en manglende sammenhæng også er en stor problemstilling når vi taler om psykiatrien

hvoraf tre hundrede million kroner var permanente midler blandt andet til kapacitet til nye byggerier og moderne faciliteter kompetencer

de partier der nu sidder i opposition via satspuljen har været med til at løfte nogle initiativer på det her område så mener jeg sådan set at det alt sammen har været udtryk for at vi bredt politisk i folketinget har ønsket at prioritere psykiatrien højere end det har været sket tidligere

som oprindelig var prioriteret i en tidligere satspuljeaftale

som regionerne fik ekstra reelt også er gået til at løfte psykiatrien fordi det med den tidligere opfølgningsmodel har været svært at genfinde præcis hvordan midlerne har været anvendt samtidig har vi afsat midler til at styrke den tværsektorielle indsats så mennesker med psykiske lidelser i højere grad oplever en sammenhængende indsats men på det område er vi bestemt ikke i mål sidste år afsatte vi også i fællesskab penge til forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser og sundhedsstyrelsen fremlægger

de forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser som var med på satspuljeaftalen fra to tusind og sytten til to tusind og tyve nu ligger der så et stort arbejde

og jeg synes også det er en vigtig måde at kigge på hvordan man kan nedbryde nogle af de siloer der nogle gange er på det her område

sundhedsministeriet i regi af frikommuneforsøgene er i gang med at se på hvordan vi kan fjerne de specifikke både juridiske og lovgivningsmæssige barrierer der kan være for at have de her integrerede samarbejdsmodeller på tværs af regioner og kommuner

på om der kan være lovgivning der besværliggør arbejdet i dagligdagen

det understrege at vi med den aftale vi lavede med regionerne i sommer også aftalte at afdække eventuelle barrierer for adgang

er jo vigtigt at man ved hvornår en borger udskrives så man reelt set lang tid i forvejen også har sikret at der er det rette tilbud til stede

og afprøve de her integrerede samarbejdsmodeller i endnu højere grad

som jo i høj grad også skal ses i relation til psykiatrien

afsat over fire hundrede million kroner til at skabe en hundrede og halvtreds særlige pladser i psykiatrien til en særlig udsat gruppe af psykiatriske patienter det at vi løfter kapaciteten med en hundrede og halvtreds pladser

sikker på vil være med til at sikre et både mere stabilt tilbud til nogle af de psykiatribrugere vi ved har rigtig mange genindlæggelser men også sikre nogle bedre forhold for den enkelte såvel som de medarbejdere der arbejder i socialpsykiatrien såvel som i behandlingspsykiatrien

million kroner til at styrke kvaliteten af de særlige pladser og regionerne er

her primo to tusind og atten og det har jeg påtalt over for regionerne jeg har også et møde med dem her i januar måned

vi har afsat så mange midler til en hundrede og halvtreds særlige pladser

kommer ud at arbejde og sikrer nogle ordentlige tilbud til borgerne

lidelser såvel som nogle gode rammer for medarbejderne hvis vi kigger på antallet af børn og unge som har kontakt med den regionale psykiatri

det bekymrer mig rigtig meget som sundhedsminister og det er vi

til at handle på og det har vi også gjort

det er ikke tilfredsstillende når børn og unge oplever at der ikke er et tilbud til dem i rette tid og at deres psykiske udfordringer vokser sig så store at det går

noget der kan behandles lokalt til at de i stedet for har behov for en psykiatrisk indlæggelse derfor ser jeg også meget frem til at vi i fællesskab får udmøntet de næsten to hundrede og femten million

regional funktion der kan være med til at skabe en større sammenhæng for børn og unge i psykiatrien og sørge for at behandlingen i langt højere grad finder sted tidligt og også finder sted i nære omgivelser det vil også være med til at sikre en bedre kapacitet på området og det vil forhåbentlig være med til at sikre at vi kan knække kurven i forhold til alt for mange børn og unge der i dag stifter bekendtskab med psykiatrien jeg

nævne bare nogle af de prioriteringer og indsatser som regeringen har været med til at sikre både under den tidligere regering og også under den nuværende regering jeg synes de er udtryk for at vi i fællesskab har prioriteret psykiatriområdet

at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser også bliver lige så stærk som vi kunne ønske os

at styrke indsatsen og det var også baggrunden for at jeg tilbage i januar nedsatte en arbejdsgruppe og en kulegravning af psykiatriområdet og som nævnt vil regeringen på baggrund af arbejdet udarbejde en samlet udviklingsplan for psykiatrien

og så vi sikrer ordentlige rammer for de medborgere vi har der har behov for psykiatriske tilbud og behandling i vores psykiatri både i behandlingspsykiatrien men også i den brede psykiatri

så blot slutte af med at sige at jeg har en stor respekt for det arbejde som dybt engagerede medarbejdere udfører

og jeg håber på at vi også herindefra kan være med til at sikre nogle bedre rammer om det arbejde til gavn for de mennesker der har psykiske lidelser det er en prioritet for mig som

det er en prioritet for regeringen og jeg håber at vi i folketinget i fællesskab kan være med til at løfte området tak for

har været igangsat et udredningsarbejde som skulle have været præsenteret her i efteråret og som vi stadig venter på men det at man taler om en samlet plan

organisationerne på området har efterlyst længe jeg har i hvert fald set mange debatindlæg og hørt mange indlæg

ambition om at lave en en samlet plan

psykiatriplan som udløber til næste år den blev iværksat af den tidligere sr regering der er rigtig meget brug for at der kommer en ny

første psykiatriplan som langtfra er løst det handler om at tage fat på forebyggelsen det handler om

knække kurven i forhold til tvang det er ikke lykkedes endnu det handler også om at skabe en ny kultur hvor man har mere fokus på andet end medicin og andet end tvang så det synes jeg er rigtig godt det spørgsmål jeg har tilbage og som jeg håber at vi kan komme ind på i debatten er

er der penge med til at der bliver en markant opprioritering er der visioner med om at udvikle en ny

inddrager man patienterne og de pårørende og vigtigt inddrager man også folketinget i det arbejde man laver det er som jeg nævnte indledningsvis indledningsvis utrolig påkrævet desværre var psykiatrien slet ikke nævnt i den finanslovsaftale som regeringen og dansk folkeparti blev enige om for lige knap en

utrolig meget bagud ministeren nævnte selv på talerstolen

ministeren gik helt tilbage til to tusind og ti som jeg hørte det og sammenlignede med nu

det skal nok passe det er over mange år skal man huske

er der sket en tilvækst i antallet af patienter på tredive procent

og derfor

ikke tilstrækkelig og måske også ringere end den var for seks år siden

fristes jeg til at sige blev psykiatrien henvist til satspuljeaftalen i år blev der afsat

forskellige puljer primært målrettet børn med psykiske lidelser på omkring

er selvfølgelig bedre end ingenting ingen tvivl om det det er folketingets partier fuldstændig bekendt hvorfor enhedslisten ikke er med i satspuljen

jo fordi pengene kommer ved at man tager pengene fra pensionister syge og arbejdsløse som ellers skulle have haft dem

midlertidige forsøg via satspuljen

ødelæggende for kontinuiteten når man på den måde skal starte et projekt der kan være rigtig godt for så at lukke det ned igen og må starte forfra på den måde

hvis jeg kigger på den aftale der lige er indgået her for næste år så er det stort set alle de initiativer der er for psykiatrien som er midlertidige puljer eller eller forsøg jeg har også fået et svar fra ministeren hvor

jeg har spurgt til hvordan det er hvis vi kigger på de sidste foregående tre

er stoppet og måske særlig bekymrende

svarer ministeren at man faktisk ikke har

man ved ikke om der er andre der tager over eller om de bare lukker

som stop and go hele tiden og at man ikke får den her stabilitet og kontinuitet kontinuitet som man har har brug for

jeg ikke tøve med at sige ja psykiatrien er min førsteprioritet vi skal have en markant opprioritering af psykiatrien

lavede man i norge en psykiatrireform som havde et ti årig

virkelig tale om at have en ambition om

psykiatrien man afsatte fire og tyve milliarder til at løfte psykiatrien både selvfølgelig

har england lavet en handleplan for de næste ti år altså på samme måde en virkelig ambitiøs plan den engelske handleplan er baseret på at man har inddraget mere end tyvetusind brugere af psykiatrien og taget deres udgangspunkt med i hvordan man skal forandre så min opfordring til regeringen er at lade sig inspirere af de her ambitioner vi ser fra norge og england

at se mental sundhed psykiske lidelser

har sundhedsvæsen efter det er måske det vigtigste sundhedsspørgsmål vi har helt til sidst vil

socialdemokraterne sf radikale og

er rigtig glad for det forslag til vedtagelse som jeg kan læse op lige om lidt som vi står sammen om jeg synes at vi understreger at det er

der er brug for en ny handlingsplan

enhedslisten alternativet radikale venstre og socialistisk folkeparti lyder således

folketinget konstaterer at psykiske lidelser er blandt de områder som kræver allerhøjeste prioritet

for en langsigtet plan for opprioritering og udvikling af psykiatrien folketinget opfordrer regeringen til at tage initiativ til en handlingsplan for psykiatrien som kan efterfølge den nuværende handlingsplan

handlingsplanen skal blandt andet adressere mere systematisk forebyggelse et bredere og mere individuelt behandlingsperspektiv systematisk inddragelse af pårørende tilstrækkelig kapacitet samt nedbringelse af tvang folketinget konstaterer at der trods en ekstra bevilling fra satspuljen i to tusind og fjorten

to tusind og fjorten fordi flere har behov for behandling

så brugere af psykiatrien kan få den rette og tilstrækkelige hjælp i tide folketinget konstaterer at psykiatrien har brug for stabilitet derfor bør psykiatrien i højere grad finansieres via permanente midler frem for midlertidige

ministeren at psykiatrien er vigtig og at hun ligefrem har en psykiatriseddel hvor hun noterer ting

ministeren er bekymret for den voldsomme stigning af børn og unge som ender med en diagnose

er glad for at det bekymrer ministeren det bekymrer også socialdemokratiet at så mange unge går ned med stress angst og depression og derfor undrer det også at ministeren venter et helt år

at reagere et år er faktisk lang tid når man tænker på den målgruppe

for én ting er bekymringen noget andet er konkrete handlinger og her må jeg så desværre skuffende konstatere at dem har der altså ikke været så mange af fra regeringens side

og psykiatrien generelt ikke meget mere hos regeringen

være at psykiatrien hverken er nævnt i regeringsgrundlaget eller i det seneste finanslovsudkast så kan hensigten med en rapport der kulegraver psykiatrien som ministeren

sidste år være nok så god en idé men spørgsmålet er

klart billede af psykiatriens tilstand antallet af genindlæggelser er for højt der er en udbredt silotænkning der besværliggør en sammenhængende indsats mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien tvang er stadig væk en stor udfordring og desværre stigende i visse dele af landet dertil kommer en meget presset psykiatri

personale der skal løbe hurtigere og hurtigere det går ud over arbejdsmiljøet det går ud over kvaliteten af behandlingen og

går det ud over de mest sårbare mennesker vi har at gøre med da socialdemokratiet sidst havde regeringsmagten tog vi med psykiatriplanen fra to tusind og tretten det første

som var nødvendig med psykiatriplanen afsatte vi to

rette op på det økonomiske efterslæb der var i psykiatrien vi øgede eksempelvis kapaciteten i psykiatrien og indførte en udrednings og behandlingsret for patienter med psykisk sygdom på linje med de patientrettigheder som somatiske patienter havde

og tyve løfte børn og ungepsykiatrien og skabe bedre fysiske rammer og faciliteter siden psykiatriplanen er der også tilført midler via satspuljen som ministeren også nævnte vi har blandt andet tilført fire hundrede million kroner til oprettelse af de her nye socialpsykiatriske bosteder der skal løse

vi har med vores allermest sårbare patienter at sikre dem bedre tilbud men vi er langtfra i mål

de psykisk syge ikke mindst

psykisk sygdom særlig blandt børn og unge vi skal videre og tage ved lære af de erfaringer vi har og kigge på

nye målrettede tiltag som sætter den psykisk syge i centrum ligeledes skal vi også kigge på de udfordringer der har været med silotænkningen og den kvalificerede og specialiserede arbejdskraft som har været en mangelvare i visse

tilbage i to tusind og tretten

for nye påfund eller nye vidtløftige projekter eller psykiatrisedler der er behov for handling og at vi følger op på det store efterslæb som psykiatrien har lidt under vi tog et kæmpe skridt med den første psykiatriplan men hvis vi ikke følger den op med målrettede indsatser og gerne med med erfaringer fra andre lande som

bliver behandlingen ikke bedre for patienterne og i den sidste ende svigter vi

jeg gerne spørge ordføreren om man fra socialdemokratiets side ser

psykiatrien og handlingsplanen blev jo også sat i gang under den tidligere regering så jo

man fra socialdemokratiets side helt principielt synes det er rimeligt

folkepensionister arbejdsløse og syge

og i øvrigt også for en række projekter

at det på sigt kunne være rigtig rigtig fint hvis

til psykiatrien var varige midler at de blev permanente

psykiatrien fik det nødvendige løft som den har brug for

også meget snildt kunne være gået til andre ting hvis der havde siddet en anden regering de kunne måske være gået til skattelettelser men det blev de ikke

vi skal stadig væk arbejde for det men det var nu et meget vigtigt

hypotese men jeg synes stadig væk at vi skal være glade for at den nødvendige saltvandsindsprøjtning blev sat i gang

er rigtig glad for at enhedslisten har taget den her forespørgsel op psykiatrien er nok

vi har stået her utrolig mange gange i de ti år jeg har været psykiatriordfører og talt om psykiatrien

jeg har været formand for § en og

og været med rundt og besøgt mange af de psykiatriske afdelinger nogle af de steder der kæmper mest

og talt med de patienter der har været indlagt

og få den hjælp man har brug for eller på den anden side ikke at få den hjælp man har brug for

vi står med en psykiatri som smuldrer i hænderne på os fordi den ene vil gå til højre og den anden vil gå til venstre

vi har svært ved at vi skal med en psykiatri

psykiatrihandlingsplan for nogle år siden

skal være i fremtiden med de samarbejdspartnere der er

udformet en psykiatri der er til for borgerne

alle taler om at vi skal sidestille psykiatrien og somatikken alligevel

særskilt der skal særskilt

ministeren har

nære sammenhængende sundhedsvæsen

psykiatri vi

jeg ønsker og vil gerne have at vi ministeren har selv sagt vil kigge på en plan men ellers må vi jo presse ministeren til det

vi ser dem besøge vores psykiatri meget mere end alle andre

på satspuljen og ja det er satspuljen men hellere bruge det på psykiatri end så meget andet

der sat penge af til at sikre børn og unge

ikke ret meget med i den psykiatriplan der lå det var en af de ting jeg kritiserede dengang

vi også hjælpe dem der så bliver indlagt i psykiatrien og sørge for at

klar til at komme hjem og blive overtaget

af den kommune der skal give dem en håndholdt indsats kommunerne skal bare tage det ansvar de har

at de bliver genindlagt hvilket vi også ser og som vi hørte ministeren nævne så ja vi har brug for at finde ud af hvordan vi skal lave den her psykiatri da vi var i trieste og så hvordan man i trieste havde psykiatrien tæt på borgeren tæt på familien

samarbejde på tværs af alle

vi i dansk folkeparti ønsker så vi måske også bliver fri for al den tvang fordi vi først kommer ud og hjælper folk når det er ved at være for sent

det er det vi ønsker med psykiatrien og vi

gjort noget ved det så kan jeg se at jeg skal til at

og det er

et forslag til vedtagelse der er støttet af venstre liberal alliance de konservative og dansk folkeparti

at psykiske lidelser kræver høj prioritet folketinget konstaterer at regeringen i januar to tusind og sytten igangsatte et styringseftersyn der blandt andet skal sikre mere systematisk forebyggelse et bredere og mere individuelt behandlingsperspektiv tilstrækkelig kapacitet samt mindre tvang

arbejdet vil regeringen udarbejde en samlet plan for udviklingen i psykiatrien det er regionernes ansvar at prioritere behandlingspsykiatrien

handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud afsat fire hundrede

halvtreds særlige pladser med satspuljeaftalen for to tusind og atten til en og tyve

afsat tre hundrede og syv og halvfems million kroner til løft af psykiatrien især børne og

at psykiatrien har brug for stabilitet så brugere af psykiatrien kan få den rette og tilstrækkelige hjælp i tide herunder færre genindlæggelser folketinget konstaterer at driftsudgifterne til psykiatrien er steget cirka sytten procent siden to tusind og ti og at psykiatrien primært finansieres via varige midler

at i den finanslovsaftale som dansk folkeparti for kun en uge siden har indgået med regeringen har man brugt

en eneste krone på psykiatrien

sig udenom så kom der sådan en tale om at nu skulle psykiatrien slet ikke nævnes særskilt fordi det ville være diskriminerende altså det er godt nok en helt ny forklaring jeg ikke har hørt før gælder det så også for satspuljen at

for mig lød det bare som en utrolig dårlig forklaring på at man ikke har prioriteret psykiatrien på finansloven så mit spørgsmål er hvorfor har man ikke det der er jo helt åbenlyst et enormt stort behov når der er kommet så mange flere patienter

samtidig sagde jeg også i min ordførertale at der er penge på finansloven men der står ikke decideret psykiatri

sige mange gange at man hellere så

er ikke rimeligt at det er de mennesker som betaler til satspuljen

førtidspensionister arbejdsløse syge

satspuljen som skal betale for at vi har en psykiatri der hænger sammen

stine brix ved ikke om der kommer noget decideret til psykiatrien

ved også at vi altid støtter enhedslisten i at man bør nedlægge satspuljen og at pengene

det ordføreren siger kommer fra hjertet så stor ros herfra

egentlig også gerne rose ordføreren for at nævne lige præcis det samarbejde vi havde omkring den prioritering som vi jo sammen fik løftet under den tidligere socialdemokratiske regering som nok var ambitiøs men

ikke noget i nærheden af det som vi faktisk formåede at løfte psykiatrien med lige præcis

og rose ordføreren for det fine samarbejde vi havde og den fine balance som jeg synes at vi faktisk fandt med de to

i forhold til at prioritere både midler til bedre fysiske rammer

en del af behandlingspsykiatrien jeg synes

meget værd at vi i satspuljekredsen faktisk fandt hinanden

sammen som oppositionspartier

år og som vi mange gange har været ude at lede efter for at se

de er blevet brugt for desværre er det mange gange også sådan at når vi giver øremærkede penge til regionen

det er så en af grundene til at vi stadig væk i dansk folkeparti mener at vi skal nedlægge regionerne

jeg oplever rent faktisk at der er meget stor politisk enighed

det psykiatriske område og de udfordringer og problemer

ordførerens sådan lidt hårdhændede retorik

er nogle der går til højre og nogle der går til venstre det føler jeg rent faktisk ikke er det der sker hverken når vi diskuterer satspuljen

de socialpsykiatriske sengeafdelinger eller tvang i psykiatrien nej der ligger nogle udfordringer der er nogle nødder der skal knækkes

det er jo rigtig rart at de så kan trække den samme vej i forhold til det

der er andre der begynder at blande al mulig

at vi glider fra hinanden jeg har altid haft et rigtig godt samarbejde med alle partier specielt røde partier

vi arbejdede og trak den samme vej

men når man begynder at tale om skattelettelser og begynder at sætte det på

også bliver talt finanslov og hvordan man får pengene på plads

ordføreren har haft problemer med at få dansk folkepartis ledelse til at prioritere psykiatrien på lige så højt et niveau som ordføreren måske gerne ville

at de eneste penge der i finansloven er øremærket til psykiatri

der er vores alle sammens penge nemlig dem der kommer fra satspuljen at der ikke her politisk er en øremærkning og en præcisering

og for dansk folkeparti være en udfordring

anden økonomisk tid end i dag vi har sådan set bedre råd til at gøre

også huske den store rapport som som blev produceret dengang og også huske hvem der skrev

første udspil til en national handlingsplan og hvem der var den første der kom med ideen om at når vi havde en kræftplan og en hjerteplan hvorfor så ikke også have en psykiatriplan og det er lige det sidste jeg vil spørge

de nævnes jo særskilt i mange forhandlinger hvorfor er det så pludselig forkert

vi skal have en en depressionsplan jeg er enig at vi skal have noget hvor forebyggelse og behandling hænger bedre sammen det var kommunalreformen med til

er egentlig dfs forslag til hvordan vi kommer videre med en helhedsorienteret psykiatri

i som hedder uddannelse støtte og kontaktpersoner og mange

beskæftigelse uddannelse bosteder og hvad der ellers kan være

psykiatriplan

og jeg vil også gerne have at vi behandler folk efter hvad de fejler i stedet for at vi bare

i forhold til hinanden herinde fordi vi jo som ordføreren selv siger

spiller jo en central rolle i den her finanslovsforhandling det ved vi jo alle sammen godt så hvorfor er det så at dansk folkeparti ikke har sørget for at få psykiatrien på

fra satspuljen og jeg er sikker på der kommer flere initiativer for de penge som vi har sat

sige lige før nej nå okay men

så har jeg hørt fuldstændig forkert jeg synes ellers jeg lyttede

har mange ønsker men hvorfor er det

gjorde man ved at det ligesom var en del af de samlede sundhedsudgifter

en generel holdning fra ordførerens side at man ikke skal

vi har jo ikke en somatisk handleplan og det er der

det adskiller sig vi taler ikke om en somatisk handleplan og en psykiatrihandleplan

der er altså forskel på om du som

borger går ned med en depression og har brug for hjælp eller du får en af de mere alvorlige

medicin og behandling og

de forskellige typer af psykiske problemer

helt enig i jeg tænker bare i forhold til det

med den store sum af penge til sundhedsvæsenet hvordan sikrer vi at det efterslæb som psykiatrien har

fantastisk dejligt psykiatrisygehus hvor der også

for eksempel retspsykiatriske sengepladser

ikke kunne skaffe personale og det bliver vi nødt til at

præcis på samme måde som vi kiggede på lægedækning hvordan får vi personale til de her

heller ikke genkende ordet hykleri i min tale men

det er sådan at dansk folkeparti er et støtteparti og at vi aldrig har haft så stort et råderum som vi har nu

lige prøver at pushe den dagsorden

her er et meget meget vigtigt område og at vi har råd

hvorfor er det at dansk folkeparti ikke vælger at prioritere det på finansloven med fokus på

sad i regering og kunne have prioriteret psykiatrien var med til at lave topskattelettelser

vi støtteparti og når man er støtteparti

er det sådan at man forhandler nogle ting kan vi få igennem nogle ting kan vi ikke få igennem sådan

og psykiatrien kan opprioriteres markant og det er jo det vi gerne vil høre dansk folkepartis svar på så ønsker man

meget mere ud i kommunen så vi hjælper folk inden de bliver indlagt og inden de skal genindlægges

sag for socialdemokratiet jeg hørte også at

i en anden økonomisk situation end vi var tidligere og nu er spørgsmålet hvad er det vi vil i fremtiden ønsker vi at prioritere psykiatrien ønsker dansk folkeparti at penge i det her land skal gå til at vi får en forebyggelse og

det handler om rigtig mange mennesker i det her samfund og

har familiemedlemmer som er berørt af psykiatrien så ønsker man at prioritere og finansiere psykiatrien for fremtiden

jeg har talt med psykiatriordførere fra andre partier

komme igennem det er ikke nogen hemmelighed

deltog jeg i ocd foreningens jubilæumsmøde

alle måder en festlig dag det var også en dag som blev brugt til at italesætte mange af psykiatriens udfordringer og få bugt med både tabuer og myter

florerer både blandt borgere og sundhedspersonale patientforeninger og så videre

det handler særlig om finansieringen af psykiatrien

enhedslisten jo specifikt lægger op til en debat om lad mig med det samme aflive myte et satspuljen er også finanslov også selv om vi forhandler satspuljen decentralt

er sandheden jo at en stor del af satsmidlerne til psykiatrien er permanentgjorte det leder mig til aflivning af myte nummer to fra to tusind og ti til to tusind og seksten er bidraget til psykiatrien en milliard kr

midler altså langt hovedparten enhedslisten ønsker psykiatrien finansieret over finansloven hvorfor kan man spørge sig selv jeg bliver ofte mødt med udsagn i debatter i for eksempel patientforeninger som hvis bare psykiatrien kommer på finansloven

ville det hele være meget bedre

som man jo bokser med i psykiatrien

finansieres psykiatrien primært med midler fra den økonomiaftale som den siddende regering indgår med danske regioner næste års ramme er en hundrede og tolv milliard

til myte nummer tre psykiatrien finansieres altså primært hverken via satspulje eller finanslov

der hvert år aftales mellem regeringen og regionerne

regionalt ansvar at sikre at for eksempel bemandingen på afdelingerne er tilstrækkelig og at der drages omsorg for patienterne man kan selvfølgelig spørge sig selv om primært finansieringen via økonomiaftalen

den tidligere regering altså den socialdemokratisk ledede regering igangsatte et arbejde og efterfølgende fik vi rapporten en moderne åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

en række udfordringer alt lige fra hurtig udredning og behandling til en styrkelse af kvaliteten med nationale kliniske retningslinjer og brugen af tvang

strukturelle styringsudfordringer blandt andet hvordan man styrer økonomien hvordan man sikrer bedre sammenhæng på tværs af sektorer og sidst men ikke mindst hvordan bedre brug af data kan understøtte de gode patientforløb

der skal ses på i forbindelse med styringseftersynet af hele sundhedsområdet som denne regering med sundhedsminister ellen trane nørby i spidsen har igangsat og målet er blandt andet en ny plan for psykiatrien

at der skal være en tryg og forsvarlig ramme om psykiatrien

få øje på værdien af at man bruger satspuljemidlerne til at igangsætte og afprøve forsøg som man ellers ikke ville kunne finde finansiering til forsøgsordningen med medicinsk cannabis som vi jo lige har vedtaget for et øjeblik siden forsøg med bæltefri afsnit og brugerstyrede senge for nu at nævne nogle få

for nylig har vi igangsat en helt ny handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud og prioriteret mere end fire hundrede million kr blandt andet til en hundrede og halvtreds særlige pladser i psykiatrien ligesom vi med den seneste satspuljeaftale har afsat næsten fire hundrede million

til et løft af psykiatrien især børne og ungdomspsykiatrien

det haster med en indsats i børnepsykiatrien i region hovedstaden blev under halvdelen af patienterne udredt inden for tredive dage i tredje kvartal

børn er en udsat og sårbar gruppe

senere i livet fra min stol

at man i region hovedstaden spiller hasard med børns helbred og fremtid ved at sylte retten til hurtig udredning i venstre har vi ambition om at løfte det danske sundhedsvæsen et løft som skal komme patienterne til gode og ikke blot forsvinde til dyre djøfere og regneark på regionskontoret og lad mig så en gang for alle slå fast at psykiatrien ikke primært finansieres via satspuljen som enhedslisten forsøger at tegne et billede af satspuljen er et supplement og en mulighed for at igangsætte og afprøve nye modeller og initiativer eller blot gå nye veje for os i venstre er det afgørende at vi altid har blikket rettet mod at finde varige midler ligesom vi altid skal have et skarpt fokus på at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske lidelser og skabe en solid ramme om både behandling og botilbud til sidst vil jeg gerne sige at både venstre og

set med socialdemokratiske øjne er en af de absolut største udfordringer vi har

manglen på fagligt personale

afdelinger der står tomme som står og venter på patienterne og patienterne venter på at komme ind på afdelingerne men det her land har ikke personale til at bemande afdelingerne

vil da gerne høre om det er bevidst

ikke er nævnt i i vores forespørgsel her netop for at se hvad det er der skal til for at forbedre kvaliteten for de psykiatriske patienter og pårørende

at der var flere uddannede psykiatere

var vi jo enige om sammen med den tidligere socialdemokratiske regering da vi vedtog satspuljen at der skulle flere hænder til psykiatrien det handler jo ikke kun om læger det handler også om at der kommer ergoterapeuter og fysioterapeuter og at vi i det hele taget får styrket de mennesker som er omkring de psykisk syge når de er indlagt

den ene udfordring vi har men vi har jo også en udfordring når man så er færdigbehandlet og man kommer ud fra den psykiatriske afdeling

til at holde hånden under de mennesker som vi ved har brug for en særlig støttende indsats

til den socialdemokratiske ordfører her er ikke ét svar eller én løsning her er der mange håndtag

og vi ønsker noget andet

at når man har en debat her hvor man gerne vil samle i stedet for at sprede

er den primære grund til at venstre ikke synes at man kan bakke op om den vedtagelsestekst som

fru stine brix læste op fra

et helt folketing er det fordi man fra venstres

regeringspartiernes side vil ind med nogle forherligelser af egne initiativer eller hvad er årsagen

spørgsmålet om og sige hvad er begrundelsen for at socialdemokratiet og resten af

hvordan det så ud med projekter der ophørte i

som region hovedstaden ikke kan videreføre fordi man ikke har penge til det ministeren

i det her svar sundheds og ældreministeriet har ikke et fuldstændig kendskab til hvilke af ovennævnte projekter der efter satspuljebevillingens ophør er videreført i andet regi

grundene til at rigsrevisionen har udtalt en skarp kritik af at man laver socialpolitik og psykiatripolitik på den her måde hvor man laver så mange midlertidige projekter

man ikke følger op på hvad der sker efterfølgende

psykolog forening eva secher mathiasen som

man kan ikke enige om hvem der skal finansiere en forlængelse så længe psykiatrien ikke kommer på finansloven så længe vil det være svært at skabe varige succeshistorier gøre psykiatrien til

permanente midler altså langt hovedparten jeg har også hørt historien om de bæltefri afsnit vi har sågar haft region hovedstaden i foretræde i sundheds og ældreudvalget

at videreføre initiativet og svaret der var

jeg har noteret mig efterfølgende nu må ordføreren jo rette

er jo netop her vi finansierer psykiatrien

her nemlig at man

til regionerne altså løftet den økonomiske saltvandsindsprøjtning via

er med til at starte gode projekter op kaster en masse energi i det og ofte får gode resultater

har gjort sig det er jo den frustration der så opbygges derude fordi man hele tiden har så mange midlertidige projekter jeg forstår ikke hvorfor

åben for at tage imod de input

men jeg synes da også det er vigtigt at sige

nogle initiativer nu snakkede vi bæltefrie afsnit lige før og jeg kunne også have nævnt brugerstyrede senge som jo er et initiativ som vi har prioriteret i satspuljen og sat midler af til

et potentiale til at man kan rulle det ud på landsplan

input fra foreninger fra personale

de to tusind eller flere tusinde sider der blev udarbejdet

fik en arbejdsgruppe af særlig kyndige

interessenter til at komme med nogle bud på psykiatrien jeg forstod også at ordføreren siger at det vil man godt arbejde videre på og det er så der mit spørgsmål kommer ind har har man i venstre en tidshorisont for om vi ser en plan to eller et udspil eller bare en invitation til at deltage i det fremtidige planlægningsarbejde

men jo vel også om den kultur der er i psykiatrien hvordan får vi fælles fodslag i det

i politik er at man har et godt et tæt og et fortroligt samarbejde

kan drøfte tingene på en fornuftig og ordentlig måde jeg anerkender det arbejde

der ligger i i den rapport som den tidligere regering jo bestilte og jeg synes bestemt der er ting i den

nu er igangsat et styringseftersyn jeg ved ikke hvad resultatet

nogle anbefalinger til eller i hvert fald nogle stærke indikatorer på hvor

give mening at arbejde videre med noget så jeg vil meget nødig stå her og foregribe begivenhedernes gang men nøjes med at konstatere at der er igangsat et styringseftersyn og

en plan der peger fremad

så det spørgsmål vil jeg gerne gentage

om for eksempel de gode råd vi har fra det etiske råd om hvordan man kan forebygge magt og vold inden for psykiatrien

åbenbart foregår smalt i regeringsregi

og der har jeg bestemt også haft glæde af de input fra

og så var det at min kollega herre flemming møller mortensen spurgte

var der gjorde at man ikke kunne blive enige

eller er det fordi man gerne vil have sine egne

og køre i et et andet spor

den handlingsplan der blev sat i gang

tager de erfaringer med fra den handlingsplan og arbejder videre med dem er det noget

som venstre er uenig siden de synes at den ikke er god nok eller er det fordi man har en en idé om at lave noget andet end den handlingsplan altså

kunne lave de prioriteringer som man synes vil være de rigtige i forhold til at drive sundhedsvæsenet i den retning som vi gerne vil nemlig at sætte patienten i centrum uanset om man er patient i den somatiske eller i den

gjort noget ved men heldigvis

godt i gang selv om

meget der stadig kan og skal gøres bedre men det der indtil videre er gjort

to milliard kroner for perioden to tusind og femten til atten og i år er

og halvtreds nye pladser i forbindelse med bosteder desuden har vi lige lavet en satspuljeaftale med fokus på psykiatrien

men der to ting som især gør sig gældende for de her initiativer og

ventetiden i psykiatrien er faldet så

sige at ikke alle indsatser har haft tilstrækkelig tid til at vise resultater endnu en anden ting som gør sig gældende for de her initiativer som

der ikke er nok af dem der er sat i gang ude i regionerne et af formålene med pengene var blandt andet at få flere sengepladser

det er et af de store problemer for få senge går hårdt ud over de udsatte mennesker som desperat har brug for indlæggelse og behandling

vi ser alt for mange akutte genindlæggelser og også alt for ofte at patienter

for dårlig indsats i psykiatrien kan have forfærdelige konsekvenser for patienter pårørende og ofre

de sundhedsansatte som hver dag gør en stor indsats samtidig

det dyrt for samfundet regeringen har sat et arbejde i gang for at finde ud af hvad der egentlig skete med de afsatte midler

det arbejde skal vi følge meget tæt

i næste år som jo er lige om lidt

vedrørende tvang har vi allerede vedtaget en konkret målsætning om at andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i

og tyve og at den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien samtidig skal reduceres netop for at undgå det man kalder substitutionseffekter altså hvor bælter blot udskiftes med andre former for tvang sidst men ikke mindst så jeg meget gerne at man øger brugen af private sengepladser for eksempel

hospital skovhus i nykøbing sjælland tomme senge som ikke bruges

har en aftale med danske regioner og at de tilsyneladende er væsentlig billigere men til syvende og sidst er det regionerne der skal få det her til at lykkes det er dem som skal føre initiativerne ud i livet og som man ofte siger i andre sammenhænge vi har skabt rammerne nu er det op til jer det er så

regionerne at fylde dem ud

en vigtig opgave at sikre den nødvendige hjælp for mennesker med psykiske lidelser liberal alliance støtter det

som er læst op af fru liselott blixt

lidt i perspektiv i danmark udgør psykiske lidelser den største sygdomsbyrde i samfundet med fem og tyve procent i forhold til det samlede

danskere der får behandling for psykisk sygdom er steget med mere end tre og fyrre procent siden to tusind og syv og i region midtjylland er tallet fire og halvtreds procent vi har omkring firehundredetusind mennesker

og voksne med angst i danmark og trehundredetusind med depression i danmark er psykiske problemer årsag til halvtreds procent af alle langtidssygemeldinger og otte og fyrre procent af alle førtidspensioner det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø anslår at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i danmark årligt udgør fem og halvtreds milliard kroner alligevel er det stadig sådan at vi skal finde ressourcerne til psykiatrien i satspuljerne fordi området ikke prioriteres i finansloven psykiatrien er stort set ikke nævnt med et ord i

der er nu vi står i en situation hvor vi ser en udvikling en meget trist udvikling i psykiatrien og vi har brug for at der bliver gjort noget så tak til enhedslisten for at tage initiativ til denne forespørgselsdebat hvis jeg skal give et lille øjebliksbillede af psykiatrien i danmark

at mange bosteder og dagtilbud er lukket ned efter amternes nedlæggelse eksempelvis er der alene i aarhus nedlagt mere end en hundrede og halvtreds dagtilbudspladser

i andre regioner psykiatrien har igennem tiden levet på lånt tid på satspuljemidler men selv om

bliver de oftest lukket ned igen efterfølgende der er store problemer med at rekruttere psykiatere og cirka en tredjedel af hoveduddannelsesstillingerne i psykiatrien bliver ikke besat vi ser et stigende antal af volds og trusselsregistreringer blandt personalet i akutpsykiatrien politiet bruger deres ressourcer på psykiatriske patienter

stigende andel af hjemløse lider af psykiske

unge hjemløse med misbrug og psykiske problemer der er et voldsomt stort antal genindlæggelser for meget brug af tvang færre penge per patient ikke nok akutte sengepladser og ikke nok personale til at give ordentlig psykiatrisk behandling ja det er som man kan høre og som vi også

høre fra andre ordførere alvor vi har som politikere her i salen et kæmpe ansvar for

løfte den alvorlige opgave vi står over for og det kan vi gøre på forskellige måder men her og nu skal niveauet løftes

vores eget finanslovsforslag vi har blandt andet

vi har sat penge af til

er bare for at nævne nogle af de ting vi har sat af i vores finanslovsudspil vi mener også at der er behov for et seriøst fokus på forebyggelse og ikkemedicinske metoder og på opfølgningsmuligheder og genoptræning i forbindelse med psykiatrien og det gælder her og nu i alternativet ser vi gerne at vi sammen udarbejder en ambitiøs langsigtet plan for området vi bliver simpelt hen nødt til samtidig med at vi spørger hvordan vi kan hjælpe de mennesker der har psykiske lidelser også at lære noget mere

hvordan vi forebygger at vi overhovedet står i den situation som vi står i i dag hvor vi skal behandle så mange mennesker det er trist og det må vi gøre noget ved vi bliver også

spørge os selv hvilke strukturer vi har i samfundet som vi kan ændre på og som vi skal ændre på for at få vendt den udvikling som i kan høre er

her i folketinget en enormt positiv vilje for at gøre noget vi skal ikke negligere at vi har prioriteret flot og fint i

men det er bare ikke nok vi bliver nødt til at

mere ambitiøse og mere konsistente konsistente tiltag end satspuljerne derfor er vi som sagt enige i behovet for opprioritering og

vi støtter vedtagelsesteksten oplæst af enhedslistens

og på hvordan vi kan gøre det bedre for et er helt sikkert psykiatrien skal opprioriteres og ikke kun med satspuljemidler det mener vi også i radikale venstre og vi har derfor på vores finanslovsforslag sat permanente midler af til at løfte området når vi sidder sammen omkring bordet til satspuljeforhandlingerne på sundhedsområdet

at vi alle sammen er enige om at vi

på netop psykiatrien og at vi er enige om at det område skal styrkes og samme enighed kunne det være

handlingsplan og måske har den her debat

at vi måske også kan enes herom idet

sundhedsministeren i i sin tale nævnte

ikke så vigtigt hvis vi er enige om at det vi gerne

vi ser fra radikal side

der findes ikke kun ét svar på hvordan vi skal opprioritere psykiatrien men at vi skal

åbenbart for psykiatrien står over for store og komplekse udfordringer omlægning af behandling fra lange indlæggelser til et større omfang af ambulant behandling flere patienter ikke mindst på børneområdet mere komplekse sager blandt andet med flere psykisk syge misbrugere og mangel på fagligt personale og samtidig er antallet af sengepladser kommet så langt ned at det ikke dækker behovet radikale venstre mener derfor det er helt nødvendigt at vi samles allerhelst alle folketingets partier om en national handlingsplan for psykiatrien og at vi samtidig også bliver enige med hinanden om at den handlingsplan ikke kun skal satspuljefinansieres men at vi også kan gå sammen om at finde nogle flere permanente midler til området radikale venstre kan støtte det

psykiatrien handler nemlig om at sikre at mennesker med psykiske lidelser har mulighed for at få den rette og tilstrækkelige hjælp i tide sådan er det ikke altid i dag og det er en af grundene til at vi bør have lavet en ny langsigtet handlingsplan for psykiatrien jeg må sige

optimisme fordi jeg synes på den ene side nogle gange bliver lidt afvist men

der alligevel nogle andre toner der giver håb om at at det kan vi nå til enighed om at få lavet på et tidspunkt inden længe den handlingsplan skal selvfølgelig laves

bredt af de politiske partier men den skal

brugere og pårørende og medarbejdere i psykiatrien der er en lang række initiativer som en ny handlingsplan skal understøtte en ny handlingsplan

skal nemlig sætte skarp fokus på at sikre hjælp til psykiske problemer inden de bliver alt for alvorlige og behandlingskrævende især indsatsen over for børn og unge er central og det ved jeg egentlig også ligger ministeren på sinde psykiske lidelser mærkes for de

fleste første gang inden de fylder fem og tyve år så forebyggelse af psykiske lidelser og mistrivsel blandt børn og unge skal prioriteres i en ny handlingsplan den psykiske mistrivsel skal opdages tidligere og der skal være mulighed for

uanset om det handler om familiebehandling psykoterapi eller pædagogisk støtte samtidig er det helt afgørende at sammenhængen og koordinationen i psykiatrien bliver bedre det gælder bredt set i det tværprofessionelle samarbejde og det gælder i samarbejdet mellem

fra ung til voksen en psykiatri der hænger sammen både i synet på menneskers hele liv og i de enkelte overgange er helt afgørende for at bevare håbet om at få det bedre det skal ikke være den der i forvejen står i en sårbar situation og har komplekse problemer der skal finde rundt i systemet og det skal tages alvorligt

at hvis man skal få det bedre har man faktisk brug for stabile relationer man er tryg ved og har tillid til det er nemlig sådan i psykiatrien som

særlig udtalt er overgangsproblemerne når det handler om børn og unge uanset om det er i den kommunale indsats eller i den regionale indsats

overgangen til voksenlivet brat og de unge oplever at der er stor forskel på den hjælp

fik før og efter det attende år psykiatrien trænger fortsat til et økonomisk løft udgifterne per patient er i dag lavere i psykiatrien end de var i to tusind og fjorten da vi gav en ekstra bevilling på

to milliard kroner i forbindelse med den første psykiatriplan antallet af danskere der er i kontakt med psykiatrien er steget markant psykiske lidelser er noget

ved selv at være ramt eller ved at være pårørende derfor må og skal det være en bunden opgave for os her i folketinget at finde flere penge til psykiatrien både den del som den regionale behandling står for men også den indsats som kommuner og civilsamfund skal give i mine og sfs øjne måtte en større del af finansieringen af psykiatrien gerne have en mere permanent karakter over finansloven det er den stabilitet som psykiatrien savner i dag for sf er det helt afgørende at vi i fremtiden sikrer at alle patienter bevarer håbet om at få det bedre og troen på at de selv

andre har indflydelse på det og at vi alle har ret til et aktivt og meningsfuldt liv i fællesskab med andre uanset om vi tumler med psykiske problemer er indlagt eller på anden måde har brug for hjælp det skal vi sørge for sker på flere måder vi skal sørge for at psykiatrien i fremtiden kan stille en større og bredere

og støtte og støtte til rådighed for borgerne mennesker er ikke deres psykiske sygdom men har forskellige erfaringer ressourcer ønsker og behov derfor skal det hele menneske i fokus så den psykiske lidelse ikke ses isoleret

de eksisterende mest anvendte behandlingsmetoder med alternativer så vi konstant udvikler en psykiatri der giver den bedste og mest relevante hjælp og behandling til patienten det kræver på den ene side en udvidelse af behandlingstilbuddene og på den anden side en massiv investering i forskning på området

også sikre at mennesker får ret til større indflydelse på egen behandling og bliver en aktiv del af behandlingen borgernes egen tro på behandlingen og tilliden til de fagpersoner der skal hjælpe er altafgørende for at behandlingen kan have en god effekt så ud over at tage udgangspunkt i det enkelte menneske skal det være med fokus på hvilke relationer og pårørende der er i den umiddelbare omgangskreds og som kan understøtte

lægger stor vægt på det synes jeg sådan set er en positiv konklusion hvis man måtte turde drage den

der da behov for der er behov for en opprioritering af psykiatrien

vedtagelse som regeringen har fremsat sammen dansk folkeparti og som jeg håber på der er flere partier der vil tilslutte sig inden afstemningen på tirsdag for

det vil sende et stærkt signal i forhold til hvordan vi kan udvikle og opprioritere vores psykiatri i fællesskab herunder også sikre at der på baggrund af den kulegravning der blev iværksat tilbage i januar måned arbejdes i den arbejdsgruppe der nu

i forhold til hvordan man kan sikre en styrket

sammenhæng for patienterne bedre kulturer håndtering af de strukturelle problemer der er på psykiatriområdet

kan sikre at det leder frem til en ambitiøs langsigtet plan for psykiatrien jeg tror det har været kaldt sådan forskellige ting heroppe fra talerstolen jeg kaldte det en udviklingsplan for mig handler det ikke om ord det handler egentlig om at signalere at der skal ske en udvikling og derfor synes jeg måske

og det fremgår også af vores udkast til

et udviklingssigte hvor man også skal se hvad vi arbejder hen imod og også i langt højere grad kan inddrage de gode erfaringer der er nogle steder

desværre sker alt for mange svigt af borgerne med psykiske lidelser

langt højere grad får samlet op og får lært af nogle af de ting der fungerer i vores

den her diskussion om at alting

den finanslov vi har lavet i fællesskab peger jo bredt set på prioriterede områder

sundhedsvæsenet vi taler heller ikke om somatikken i i vores finanslov

tværgående i vores sundhedsvæsen har behov for prioritering der pegede jeg også i mine indledende bemærkninger

om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som vi har aftalt i fællesskab at der skal være hvor der hvert år er afsat mere end to hundrede million kroner

som netop skal gå til prioriterede områder i sundhedsvæsenet jeg synes det er vigtigt at

nære og sammenhængende initiativer også de tyve anbefalinger fra udvalget

nok sammenhæng i den behandling som mennesker med psykiske lidelser får i

vores behandlingssystem jeg valgte i min indledning at glæde mig over de initiativer vi i fællesskab havde sat af

dén sidste år i forhold til at skabe en handlingsplan til forebyggelse af

det løft på over fire hundrede million kroner i forhold til en virkelig udsat gruppe af vores psykiatribrugerne

også for at sikre bedre forhold for medarbejderne i socialpsykiatrien og på vores bosteder det var noget vi løftede i fællesskab tilsvarende med årets satspuljeforhandlinger hvor vi fra regeringens side gik til forhandlingerne med en klar prioritering om at vi skulle styrke børne og ungepsykiatrien der var jeg glad for at vi fik en bred opbakning og

sådan set at vi i fællesskab fik løftet området endnu mere

vil sige at man selv har æren for det hele

det der kendetegner indsatsen her er at vi har løftet det i fællesskab det vil jeg også gerne anerkende

at kampene bliver pakket lidt væk og at der kommer fokus på resultater

man venter og at man ikke har gjort noget jeg er nødt til at påpege at den her regering har handlet lige fra dag et men vi har også sagt at der er nogle ting

kigge igennem på psykiatriområdet

det her handler ikke kun om penge det handler også om strukturelle udfordringer det handler om kultur og det handler om organiseringen nogle steder derfor er

det betyder jo ikke at vi har siddet på hænderne siden

af børne og ungepsykiatrien som vi i fællesskab har finansieret med satspuljeaftalen udvikling af forløbsprogrammerne altså en lang række ting som netop er

og og dermed også en bred styrkelse af det der handler om at forebygge at børn og unge kommer i kontakt med behandlingspsykiatrien fordi vi i langt højere grad bliver i stand til at sætte ind tidligere så jeg er bestemt ikke enig i at man bare sidder og venter på på sine hænder men hvis vi skal lave en ambitiøs og langsigtet plan

vi også nødt til at tage fat nogle af de steder hvor vi kan se

at det er godt at have et ordentligt arbejdsgrundlag at træffe beslutningerne

undre mig over dem der ligesom vil gøre det her til en diskussion om at ting kun må finansieres på

er satspuljen en mulighed for også at prioritere psykiatrien ligesom

vi løftede regionernes ramme med årligt

at de skulle bruges til både at løfte somatikken og psykiatrien

den fælles vedtagelse alt i alt ser

tilbage i januar måned det

i satspuljeforhandlingerne det synes jeg også vi klart har vist med den tætte opfølgning vi har haft i fællesskab på de

to milliard kroner og jeg håber at vi kan have et stærkt samarbejde

fremadrettet også i forhold til udarbejdelsen af en samlet plan for udviklingen i psykiatrien sådan at vi sikrer at der kommer en høj prioritering og nogle bedre og mere stabile rammer omkring psykiatrien

vi også får taget livtag med de udfordringer

er det i hvert fald et ønske som hele folketinget deler og det er rigtig vigtigt det har været efterlyst af mange organisationer at man kunne være sikker på at der ville være en opfølgning på den plan vi har i øjeblikket

i deres vedtagelsestekst at skrive at bevillingerne er steget hvis man kigger tilbage i tiden over de sidste seks år men det hører jo med at andelen af patienter er steget markant mere så der er jo brug for nogle flere penge hvis man skal kunne følge med er min konklusion

i mine bemærkninger på det store antal nemlig hele fire og tyve

der genindlægges genindlægges jeg tror at man har behov for også at fokusere på hvordan man bruger ressourcerne i dag

i psykiatrien hvorfor lykkes man nogle steder når man ikke lykkes andre steder upåagtet at økonomien omkring de afdelinger

særskilt anderledes ud end de steder hvor det ikke lykkes så det handler altså også om at finde nogle erfaringer før man ligesom begynder at sige at det bare er

det er vigtigt at man afventer de anbefalinger der er i forhold til at få lavet en rigtig langsigtet plan for psykiatrien hvor man også tager fat på noget af det der kan være

ting strukturelt betingede ting og dermed også prøver at sikre om vi ikke kan få brudt nogle af de negative cirkler der også er både når det handler om for mange genindlæggelser

når det handler om de regioner hvor vi desværre kan se at

ene er om man har tænkt sig i det arbejde det håber jeg meget man har det andet er om man vil tage udgangspunkt i det meget store udredningsarbejde som der blev lavet tilbage i

har jeg da også tænkt mig at vi skal have en forhandling i forhold til at sikre at vi får en forankring af det

jeg er jo enig i det hvis vi kigger sådan langsigtet

også været et fokus fra partierne også med satspuljebevillinger hvor vi har afsat specifikke penge til at sikre et højere antal senge i psykiatrien

sådan over en årrække set en nedgang men hvis man ser på tallene for to tusind og seksten

af senge og så kommer de en hundrede og halvtreds pladser

igangsat nogle tiltag både med en udredning og en handlingsplan hvor der løbende

langsigtede udviklingsplan som ministeren

samme som den handlingsplan som vi andre ønsker skal videreføres eller hvordan er det og hvor bred skal den være kan ministeren prøve at uddybe lidt mere hvad der ligger i det

spørgsmål om begreber der må ligge noget andet siden ministeren ikke bruger ordet handlingsplan men

så præsenter den da nu så vi kan gøre det jeg håber på at den kulegravning også vil give os noget input både i forhold til hvor der er strukturelle

hvor der er manglende sammenhæng og andet der gør at jeg ikke synes at vi i lige så høj grad som jeg kunne ønske mig lykkes med indsatsen i psykiatrien i dag i ting hedder svarede

arbejder videre med dem er det sådan jeg skal forstå det eller er det et nyt tiltag

man kan jo lige så godt arbejde videre med det man har i stedet for at opfinde den dybe tallerken og det er egentlig der bekymrer mig jeg vil bare være sikker på at ministeren også er interesseret i at de mange gode tiltag

store regionale forskel vi ser hvor vi kan se at man i nogle regioner lykkes

med at reducere brugen af tvang mens

skal vi følge op på det det skal vi da selvsagt det er jo det det handler om når vi skal skabe en langsigtet plan

så ja vi selvfølgelig tage erfaringerne med men vi skal også til bunds i hvad det er der ikke fungerer

der er nogle steder hvor tingene fungerer mindre godt end de gør

og vi skal stå sammen og vi skal

være med til at sætte langsigtede rammer op og en god økonomi for dem der bærer ansvaret for at de psykiatriske patienter også kan føle at vi virkelig har en velfærdsstat der tager hånd om dem både på kort sigt og på lang sigt ministeren vil lave en

langsigtet plan og det er også det forespørgslen går

det bakker jeg fuldstændig op

derfor vil jeg egentlig gerne spørge lidt ind til

intention eller tanker om

dér hvor vi politisk skal handle

de største barrierer for at løfte kvaliteten på det her område

jeg synes det er vigtigt at vi har et langsigtet udviklingsperspektiv for psykiatrien i forhold til

nævnt mange ting det er et komplekst område og der er ikke én løsning og løsningen er ikke kun at sende flere penge løsningen er kompleks

derfor synes jeg også det er vigtigt at man når man kigger på det her

den langsigtede plan hvor man også inddrager aktørerne og den arbejdsgruppe der sidder lige nu med kl og danske regioner og staten skal jo også være med til at bibringe at vi kommer hele vejen rundt i forhold til hvordan vi netop fremover sikrer nogle ordentlige forhold for psykiatribrugerne

er nævnt noget i regeringsgrundlaget om psykiatrien og egentlig heller ikke i i finansloven

ressourcebehovet inden for psykiatrien

jeg gerne gentage at jeg synes det er vigtigt at vi ikke hver gang vi taler om sundhed har behov for at sætte somatik eller psykiatri foran enhver sætning

en samlet udvikling både for vores psykiatriske patienter og vores patienter i

det er også det der er baggrunden for at vi sammen med dansk folkeparti i forhold til det nære sammenhængende siger at der spiller psykiatrien en lige så stor rolle som somatikken derfor er hverken det ene eller det andet nævnt fordi det

radikales ordfører sagde at vi i hvert fald på ét punkt har en enighed og det er en vigtig enighed nemlig at vi skal have en ny plan som kan følge den eksisterende i forhold til hvordan vi får forandret og opprioriteret psykiatrien det vil være et meget meget vigtigt skridt og det vil jeg være

meget tilfreds med hvis det kunne være konklusionen på dagens debat der er nogle forskellige mennesker som jeg gerne lige vil sige tak til fordi de har været med til at

præget den her debat det er for det første tak til linda som også har

det er tak til mikkel som er psykiatrisk overlæge

risskov og som også har skrevet til mig det er tak til lone og rené jeg tror de har skrevet til alle i sundhedsudvalget som har fortalt om deres oplevelser med skizofreni og de besparelser der aktuelt er i nordjylland

psykiatri sind dansk psykiatrisk selskab lægeforeningen det sociale netværk som alle sammen har bidraget med masser af vigtig information og forslag til den her debat jeg taler ikke kun for mig selv det er jeg helt sikker på når jeg siger at de mails som mange personer enkeltpersoner privatpersoner skriver til os om de oplevelser de har med psykiatrien gør et meget meget stort indtryk på os

ørelægernes dobbeltrolle nået frem til mange hørehæmmede får i dag ikke den

og behandling i med deres høretab der er op til en hundrede og tre og tyve ugers ventetid i offentligt regi det ønsker dansk folkeparti at vi politisk handler på og derfor har vi rejst denne forespørgselsdebat som også er en opfølgning på

allerede dengang havde dansk

en række bekymringer som vi også indskrev i vores betænkning herunder bekymringer om øgede ventelister og problemstillingen som rigsrevisionen og kulegravningsrapporten

kan fungere både som henviser og som sælger af høreapparater på en og samme tid

her i marts to tusind og sytten og har vist at høreapparat og hørerehabiliteringsområdet er både

omfangsrigt og præget af stor kompleksitet og den viser også at uanset alder kan det have omfattende konsekvenser i hverdagslivet hvis man ikke får relevant behandling for sin hørenedsættelse det kan være kommunikationsvanskeligheder ensomhedsfølelse isolation frustration rapporten har også vist at hørenedsættelse er forbundet med lavere

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som både har betydelige negative økonomiske konsekvenser samfundsmæssigt men bestemt også personlige konsekvenser for dem det handler om så hvordan får de cirka fireogtredivetusind mennesker der er på venteliste til offentlig høreapparatbehandling hurtigt den hjælp

ni og halvtreds uger står regionerne over for en voldsom opgave

ikke bliver prioriteret godt nok

hvor vi kan debattere

er på høreapparatsbehandling

er nået frem til

besvare første del af spørgsmålet om hvordan vi sikrer hørehæmmede en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet hørenedsættelse er en lidelse der vedrører et stort antal danskere

er ingen tvivl om at det kan have omfattende konsekvenser i hverdagslivet hvis man lider af høretab en undersøgelse foretaget af det daværende socialforskningsinstitut fra to tusind og seks viser at hørenedsættelse er forbundet med lavere beskæftigelsesgrad og tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

der derfor også ud over den sociale isolation der kan være og de problemer den enkelte føler også kan være væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med hørenedsættelse

funktionsnedsættelsen og for regeringen er det derfor vigtigt at borgere med hørenedsættelse modtager den rette behandling samtidig en uvildig behandling uden påvirkning fra interesser i høreapparatsbranchen det er sådan at hvis man har brug for et høreapparat kan man efter at have fået en henvisning fra en øre næse hals læge vælge mellem enten at modtage vederlagsfri høreapparatsbehandling på en offentlig audiologisk afdeling eller at gå til en privat høreklinik med et offentligt tilskud det synes jeg sådan set grundlæggende er rigtig godt at man dermed både har et frit valg og nogle flere muligheder

for en mindre gruppe af patienter forholder det sig dog sådan at man skal modtage høreapparatsbehandling på en offentlig audiologisk høreklinik det gælder blandt andet

børn og unge under atten år og personer

øre næse hals lægen har mistanke om at man har en øresygdom eller at høretabet er mere komplekst de patienter skal henvises til en offentlig afdeling da man ønsker at sikre at den rette faglige kompetence er til stede i behandlingen

som spørgeren også er inde på både i forespørgslen men også her i

for lange ventetider på høreapparatsbehandling på de offentlige audiologiske afdelinger en opgørelse ventetiderne opdateres løbende på esundheddk og den seneste opgørelse fra december to tusind og sytten viser at ventetiderne landet over varierer fra fire uger til en hundrede og nitten uger ja i hørte rigtigt en hundrede og nitten uger mellem de forskellige audiologiske afdelinger og det siger sig selv at det

ikke er en acceptabel ventetid de steder hvor vi har så lange ventetider det skal dog siges

det er måske den der lille disclaimer at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af ventetider da der blandt andet kan være forskel

registreringsmetoden fra sygehus til sygehus men uanset hvor præcise tallene

sådan set enig med dansk folkeparti i at det er uacceptabelt at folk skal vente så længe

har drøftet sagen med danske regioner og spurgt hvordan danske regioner kan gøre mere for at udbrede de erfaringer der findes i

regioner hvor man rent faktisk er lykkedes med at nedbringe

som opfølgning på drøftelserne har danske regioner for nylig udarbejdet en status til ministeriet over hvordan de forskellige regioner arbejder med at nedbringe ventetiderne af den redegørelse fremgår det at regionerne har iværksat flere tiltag der skal bidrage til at frigøre kapacitet som så kan bruges til at nedbringe ventelisterne jeg vil bare nævne et par af eksemplerne og jeg vil også gerne oversende danske regioners redegørelse eller status til udvalget hvis der er interesse for det flere regioner har i løbet af to tusind og sytten åbnet

nye offentlige høreklinikker og i nogle regioner

har man indgået aftaler med privatpraktiserende øre næse hals læger om at

kan udlevere høreapparater på offentlige vilkår derudover har man i region hovedstaden indgået en aftale med bornholms regionskommune som gør at kommunikationscenter bornholm fremover skal varetage en stor del af høreapparatsforløbet

vedtagelse jeg kan forstå har været diskuteret i folketinget region sjælland har for nylig besluttet at ændre kravet om at man efter fire år skal have en henvisning praktiserende øre næse hals læge for at få genudleveret et høreapparat målet er

smidiggøre genudleveringen af høreapparater og samtidig frigøre kapacitet som kan medvirke til at nedbringe ventelisterne

gerne understrege at det er vigtigt at regionerne tager den her problemstilling alvorligt og også arbejder med at sikre kapacitet og tilbud tæt på borgerne og ud over at regionerne skal fokusere på at nedbringe ventetiderne

er det også vigtigt at sikre at patienter med hørenedsættelse

ellers giver de valgmuligheder der er jo ikke særlig meget mening som jeg tidligere nævnte forholder det sig faktisk sådan at størstedelen af patienter med hørenedsættelse i dag har mulighed for at gå til en privat høreklinik med et offentligt tilskud til både behandling og høreapparat det er helt afgørende at vi sikrer at patienterne er

ellers er der jo sådan set ikke nogen der har mulighed for at bruge den hvis

den mulighed og det tilbud danske regioner er derfor i samarbejde med sundhedsstyrelsen i gang med at styrke og opdatere det informationsmateriale der findes på området

det gælder både den information som regionerne har på

giver til borgerne for at oplyse dem om deres valgmuligheder når

mindre gruppe af patienter med hørenedsættelse som i dag ikke har mulighed for at vælge et privat alternativ til den offentlige behandling

for at regeringen har besluttet at høreapparatsområdet skal indgå i servicetjekket af frit valg på sundhedsområdet som afsluttes her i starten af to tusind og atten og som regeringen har igangsat som en del af arbejdet med sammenhængsreformen vi ønsker

overordnet set at styrke mulighederne for det frie valg og det gælder også på høreapparatsområdet derfor er det også vigtigt at kigge på hvilke barrierer og hvilke muligheder der er på området

høreapparatsbutikker det er et område som

fokus på tidligere og som vi også fortsat ønsker

er vigtigt at patienten oplever at der er en gennemsigtighed på området og at man kan vælge et tilbud hvor man også ved om den

det her område i de tilfælde hvor den private øre næse hals læge selv er forhandler er det afgørende at

også kan være trygge ved at lægerne vejleder den enkelte patient ud fra et sagligt og sundhedsfagligt grundlag

den første november to tusind og fjorten trådte en ny regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel og medicoindustrien i kraft reglerne har til formål at sikre en uvildig patientbehandling når sundhedspersoner både har et klinisk arbejde og en tilknytning til virksomheder med lægemidler eller medicinsk udstyr den nye lovgivning blev udarbejdet på baggrund af et udvalgsarbejde hvor repræsentanter for blandt andet lægeforeningen danske patienter lægemiddelindustriforeningen og medicoindustrien var inddraget i den forbindelse blev der blandt andet indført en registreringspligt der betyder at ejere af specialforretninger med høreapparater skal give besked om deres virksomhed til lægemiddelstyrelsen

indført en bestemmelse om at øre næse hals læger kan drive eller være tilknyttet en specialforretning med høreapparater

have anmeldt tilknytningen til lægemiddelstyrelsen styrelsen fører kontrol med at tilknytningsreglerne overholdes

et meget vigtigt område at vi sådan set sikrer at der ikke kan rejses tvivl om habiliteten når det når det gælder høreområdet naturligvis skal patienterne kunne være trygge ved at øre næse hals

vejleder og behandler ud fra et uvildigt og sundhedsfagligt grundlag og intet

på om der er behov for at stramme op og på hvilke måder der er behov for at kigge på og opdatere reglerne

at jeg er enig med forespørgerne fra dansk folkeparti i at ventetiderne til offentlig høreapparatsbehandling i dag er alt for lange og det er et et område

som regeringen vil have fokus på og som jeg også håber på at vi have fokus på i fællesskab

at regionerne bliver bedre til at lære af hinandens erfaringer det siger sig selv at når

fire uger og en hundrede og nitten uger

jo lykkedes nogle steder og de steder det er lykkedes skal vi også sikre at de gode erfaringer bliver udbredt til andre steder

så de også er klar over hvilke muligheder de har for at blive behandlet i det private regi og dermed også meget ofte tættere på hvor de bor fordi der er en en større tæthed i en række af de tilbud der er regeringen arbejder for at styrke det frie valg på

og og jeg håber på at at debatten

både på baggrund af evalueringen af habilitetsreglerne men også når

kan få en god debat om hvordan vi i endnu højere grad kan sikre at ventelisterne kommer ned

den enkelte borger også har valgmuligheder på det her område så tak til forespørgerne

til ministerens udtalelser i altinget i dag hvor overskriften jo er at der skal ryddes op på høreområdet det er jo en rigtig god begyndelse og jeg ser også frem til den evaluering der kommer i to tusind og atten men spørgsmålet er så hvad vi allerede kan gøre nu for da det offentlige tilskud på høreapparatbehandling blev kraftigt reduceret i to tusind og tolv steg søgningen til sygehusene og ventelisterne er jo siden

jeg har lige i dag været inde på venteinfo og printet ventetiderne ud på behandling og det skriger jo til himlen der er kun ét behandlingssted der har en ventetid på fire uger ellers er det fem og tyve uger fire og tredive uger fyrre uger otte og fyrre uger halvtreds uger to og halvtreds uger seks og halvtreds uger tres uger fem og tres uger fem og halvfjerds uger

det er fuldstændig uacceptabelt allerede i maj skrev ministeren i et svar til folketinget at ministeren havde drøftet ventetiderne med regionerne og hvordan området fremad kunne styrkes

er det jo at dansk folkepartis handicapordfører

utålmodig for hvornår vender det og hvornår sker der noget i forhold til konkret handling til gavn for dem det handler om nemlig de mennesker der har et høretab selv om vi herindefra

vil der også stadig væk være udfordringer for sygehusene med at kunne betjene borgerne på grund af mangel

jeg tror at vi bliver nødt til at være realistiske for at få ventelisterne ned og det skal også ske på en måde hvor man som borger får den bedst mulige og individuelle behandling og også gerne tæt på ens hjem derfor må den private sektor også i højere grad hjælpe til så vi hurtigt kan få ventelisterne bragt

sektoren har jo meldt sig klar

i forhold til hvilken kvalitet i den samlede behandling borgerne tilbydes dette vil styrke den enkeltes mulighed for at træffe et frit og et oplyst valg

de ukomplicerede høretab for børn og komplicerede høretab bliver altid henvist til behandling i det offentlige

vi er nødt til at se på kvaliteten af høreapparater der stilles ikke i dag særlige krav til kvaliteten ud over at apparaterne skal være

mærket som er et europæisk regelsæt for medicinsk udstyr men spørgsmålet er om det er godt nok i forbindelse med evalueringen af

jo også visse områder der ikke kunne belyses og ministeren har også i et tidligere svar oplyst

at det at det var på grund af manglende data herunder kunne borgernes egenbetaling ikke belyses og det havde selvfølgelig været ønskeligt hvis man havde haft de data dansk folkeparti ønsker ikke øget brugerbetaling på området evalueringen som kom

l ni og halvtreds har også kun koncentreret sig om behandlingen for de ukomplicerede høretab så vi mangler

nok også noget mere viden i forhold til de komplicerede høretab og behandlingen af disse derfor synes jeg også allerede nu at vi også godt kan begynde at kigge på for eksempel de breve der bliver sendt ud til borgerne

i dag nærmere ender i e boksen

hvilke muligheder man har bliver man som patient oplyst ordentligt i fremtidens hørerehabilitering i danmark anbefales det at de eksisterende uddannelser

gennemtænkes med henblik på at skabe en mere målrettet uddannelse er ministeren i dialog med sin ministerkollega om dette og hvilke initiativer er der eventuelt i gang på området i evalueringen

l ni og halvtreds blev det belyst at det er en udfordring at der ikke er fastsat en standardprocedure for det

spørgeskema som private høreklinikker udleverer i forbindelse med en behandling og at svarprocenten varierer fra klinik til klinik og at sådan et opfølgningsskema

de offentlige audiologiske klinikker jeg synes at

er vigtige at tage med og her kunne der også overvejes nogle initiativer

skal gennemføres af en uvildig aktør i dag foretages målingerne af klinikkerne ved at uddele spørgeskemaer til borgerne indsamling og indrapportering af informationerne sker dog på forskellig vis på de forskellige klinikker og det lader jo ikke til at at den udfordring er blevet løst

på l ni og halvtreds og bemærkningerne fra rigsrevisionen nu kan jeg se

en ordentlig høreomsorg der sikrer hørehæmmede en hurtig og effektiv behandling

meget gerne bredt drøfte hvordan vi som samfund kan lykkes med det også i forhold til alle de milliarder der tabes og alle de store menneskelige omkostninger det har så min forventning til ministeren er at ministeren indkalder os i ministeriet i nær fremtid så vi får løst de udfordringer der er tak for ordet

folketingets partier vil jeg gerne læse det

folketinget konstaterer med beklagelse at ventetiden på høreapparatbehandling på offentligt sygehus er steget og varierer mellem fire en hundrede og tre og tyve uger folketinget ønsker at styrke indsatsen på området og opfordrer regeringen til at tage initiativ til en fremtidssikret løsning på ventelisteproblemerne og styrke borgernes kendskab til frit valg på området herunder borgernes mulighed for at gøre brug af de private audiologiske klinikker kommunikationscentrene og privatpraktiserende hørelæger dette med udgangspunkt i gældende regler for udlevering af høreapparater med offentligt tilskud herudover komme med forslag til hvordan genudlevering af høreapparater kan smidigøres i såvel offentligt som privat regi

gennemsigtigheden og finder det vigtigt at regeringen i forbindelse med evalueringen af

til strammere regler når øre næse halslæger både behandler patienter med høretab og er tilknyttet virksomheder med detailsalg af høreapparater

til det offentlige jeg synes at vi vi i hvert fald skal om ikke andet så få undersøgt hvor stor kapaciteten er

gøre brug af den så borgerne hurtigst muligt kan få behandling

sundhedsvæsen skal naturligvis være gearet til hurtigt at hjælpe borgerne med at finde ud af hvad de fejler

til hurtigt at få hjulpet borgerne patienterne med at få sat en behandling op

mulighed for at sundhedsvæsenet reagerer rettidigt på de opgaver

det er jo danske regioner der har opgaven det er mit indtryk at

de kæmper for at løse opgaven i hverdagen det er også min oplevelse at rigtig mange brugere høreområdet synes at der er noget rod ind over det her område det bliver jeg mødt med de siger at jamen hvem er det der står for det og hvorfor er det dem der står for det og hvilke faggrupper drejer det sig om og skal det være offentligt eller skal det være privat nu fik vi en evaluering af det lovforslag der hed l ni og halvtreds det var en hård fødsel for det lovforslag det stod på i i meget lang tid over skiftende regeringer det var et af de områder hvor jeg som politiker oplevede at der var mange meget insisterende og stærke interessenter

det er der blandt patientorganisationer og godt for det det er der også blandt de faglige organisationer og det er også fint og så er der selvfølgelig også den private del af det her som har deres egne interesser og vi har også en industri som spiller meget markant ind på det her område fordi danmark traditionelt har været et af de lande som har været stærke for udviklingen af hjælpemidler til hørehæmmede blandt andet høreapparater i socialdemokratiet ønsker vi den bedste kvalitet for alle borgere der har behov for hjælp i vores sundhedsvæsen og når det ønske skal indfries

kigge på om man har kapacitet nok

dem der bliver sat til opgaverne har de rigtige fagligheder når vi taler

det er rigtigt at prøve at lave et skel i forhold til borgerne patienterne nemlig om de har komplicerede eller ikkekomplicerede hørehandicap

også høre at forslagsstilleren til forespørgslen her i dag også

skelne lidt her hvem er det der løser hvilke opgaver

ministeren var inde på det tror jeg er en vej ud af det morads som jeg ikke er bange for at sige at nogle synes der er på det her område

rart for nogen at der er de meget lange ventetider som ministeren også illustrerer her

det var jeg lidt ærgerlig over men jeg tror til gengæld

har nærmet sig hinanden og derfor er jeg også rigtig glad for at vi har

den her forespørgsel

initiativer fra regeringens side og jeg er da glad for at der er kommet en redegørelse i forhold til til arbejdet men jeg

ministeren at vi ikke har fået oversendt den redegørelse forud for

men gør det dog hurtigst muligt så vi kan få fulgt op på det her jeg har det sådan at

øge kapaciteten som for mig at se er der hvor skoen absolut trykker mest har jeg lyttet også til det høreforeningen siger

spørgsmål om at vi skal prøve at finde ud af hvordan

den offentlige del det sygehusene står for

er det største problem for går man ud til de privatpraktiserende øre næse hals læger

ikke så lange ventetider og der er heller ikke så lange ventetider hvis man går ud på høreklinikkerne derfor skal vi prøve

der skal ind på sygehusene og det er de komplicerede og det er børnene derfor vil jeg håbe på at vi kan bruge al vores energi på at finde ud af hvordan vi så gør det på den bedst mulige måde jeg har

at der skal en genhenvisning til hvis man skal have det gjort i det offentlige det giver slet ingen mening når ikke man skal det

som er offentlige og som vi har tyve af i danmark det er et spørgsmål om at prøve at opbygge deres faglighed så de også kan løse flere opgaver tak for det

til ude i de private klinikker og det gav naturligvis

mening fordi de private klinikker også fik et højt tilskud fra det offentlige så der blev sparet rigtig mange penge pengene

blev sparet på et tidspunkt hvor vores land i den grad manglede penge til at finansiere hele den offentlige drift så jeg er af den fulde og faste overbevisning at pengene

er blevet brugt rigtig rigtig godt her var tale om en overbetaling og derfor kunne jeg selvfølgelig også godt

mærke dengang vi behandlede lovforslaget

vi jo se at det er meget begrænset hvor mange flere patienter der går til det offentlige end der

udgangspunkt i i datidens

syv tusind ville gå fra det private over i det offentlige

bare i forhold til de midler

havde gjort det

opbygge kapacitet jeg er rigtig glad for

de forsøger at oprette nye klinikker ude i hjørnerne af danmark som også tager hensyn til at der ikke skal være så stor geografisk afstand men det er jo et spørgsmål om at det er svært at finde personale til

jeg bor i nordjylland og der trækker det altså overskrifter i avisen når der er en speciallæge der slår sig ned for

har lange ventetider deroppe så det er den mangel

nemlig mennesker med hørehandicap og de urimelig lange ventetider på høreapparatbehandling og venstre er på borgernes side siden begyndelsen af nullerne hvor vi startede en reformbølge i sundhedsvæsenet har vi i venstre aktivt bekæmpet ventelister i

derfor er det naturligvis også fuldstændig uacceptabelt at der nogle steder er urimelig lang ventetid på høreapparatbehandling ja helt op til en hundrede og tre og tyve uger og herfra skal lyde et opråb til

for hvis det kan lade sig gøre at have relativt korte ventelister det ene sted ja så bør det også kunne lade sig gøre det andet sted for os i venstre

det afgørende at vi også får bugt med den geografiske ulighed for uanset om man er borger eller patient i fredensborg i fåborg eller i frederikshavn så bør man have krav på den samme behandling og et langt mere ensartet ventetidsniveau

mange mennesker med hørehandicap udfordres socialt og på deres arbejdsplads for et hørehandicap handler om meget mere end decibel og frekvens det handler om retten til et liv fuldt af oplevelser alene eller sammen med andre i familien på arbejdspladsen og til sport og motion jeg har indimellem været til middagsarrangementer hvor der også har været hørehæmmede gæster og det er ingen fest når snakken først går løs på tværs af bordet der larmes med bestik klirres med glas og grines og snakkes i munden på hinanden så bliver en hørehæmmet let fortabt

ofte afhjælpes så et middagsselskab ikke bliver et mareridt men en meningsfuld aktivitet blot man får den rigtige hjælp alt for mange mennesker kender slet ikke til de gode muligheder der er for at man kan søge hjælp i privat regi

som evalueringen af lovgivningen fra to tusind og tretten jo blandt andet peger på jeg så gerne at endnu flere ville gøre brug af de private audiologiske klinikker

med for eksempel offentligt tilskud ligesom vi fra venstres side finder det afgørende når regeringen skal evaluere tilknytningsreglerne at man så har et skarpt fokus på de øre næse og halslæger der både behandler patienter med høretab og samtidig er tilknyttet virksomheder med detailsalg af høreapparater venstres opfordring er at man søger at afdække om stramninger af regelsættet med fordel ville kunne gennemføres gennemføres

dansk folkepartis ordfører læste op og jeg skal hilse fra konservative og sige at det kan man også

en stigning især en stor stigning fra to tusind og tolv til tretten hvad der lige er årsagen til det ved jeg ikke

får et høretab og har brug for høreapparatbehandling

gør det relevant for flere at få et høreapparat men jeg tænker at det sandsynligvis også er et resultat af at vi som befolkning

enhedslisten og jeg var selv med til debatten

sænke tilskuddet til behandlingen i privat regi baggrunden var at

prisen på høreapparater var faldet

og vi kan jo nu se på den evaluering

den her lovændring den kom tilbage i foråret at den har medført en stor besparelse for det offentlige og det synes jeg

er godt og noget vi kan være tilfredse med

en forskningsaftale man lavede dengang altså hvor man

også andre forskningsområder

at der faktisk har været en større besparelse end det man satte af dengang og hvad der er sket med de penge kan jeg ikke svare på

vi kan se at ventelisterne

til behandling i det offentlige fortsat er lange

også steget siden to tusind og tolv

særlig diskuterede ventelisterne i aarhus de var meget lange

flytter

uacceptabelt man skal vente så længe for at få adgang til nødvendig behandling derfor synes jeg det er positivt at ministeren har drøftet det med

være rigtig interessant at se hvad det er for nogle initiativer man

der må jo være noget man kan lære af hinanden når man nogle steder godt kan bringe ventelisten markant ned også i en periode hvor der faktisk er kommet flere patienter mens det andre steder er sådan at man har haft en meget uheldig udvikling

at vi som befolkning heldigvis lever længere og længere men det betyder også at for nogle

ørerne ikke som de altid har været

største høreapparatproducenter og de ejer

få justeret dem dér og få rådgivning og så videre og det betyder jo selvfølgelig skal være uhyre opmærksomme på om de økonomiske interesser

kan præge den rådgivning man får for eksempel i forhold til hvilket apparat men tilrådes at købe og det er formentlig

egenbetaling

i det offentlige vi har også tidligere det er efterhånden mange år

at der blev udleveret høreapparater

af at man havde et høretab

helt døv det tyder jo på at vi virkelig skal være opmærksomme på at fagligheden er i orden

talte vi en del om at at man skulle kigge på om der var tale om at der var et egentligt indikationsskred altså at man behandlede nogle der ikke skulle behandles og

følge op på efterfølgende undersøgte man det nogensinde dengang og

ud over at vurdere om folk har brug for høreapparatbehandling

kan eje en klinik som udleverer høreapparater og den slags dobbeltroller kan selvfølgelig også være uheldige jeg synes det er meget vigtigt at

eksempler på at kommercielle interesser kan være blandet ind i

kan støtte den vedtagelsestekst som fru karina adsbøl præsenterede og jeg skulle hilse

dårligt hørende at følge med i en samtale

gerne vil undgå at blive opfattet som værende dum

hen opgiver at følge med og i stedet risikerer man så at blive opfattet som ligeglad eller arrogant og ingen af

særlig rare hvis man i virkeligheden gerne ville deltage positivt i det hele også på arbejdsmarkedet er det et stort problem

overhovedet ikke i orden at der kan være så lange ventetider på behandling

høreapparater det skal vi have gjort noget ved og der

men et af dem er det frie valg

og informere bedre om de muligheder der allerede er på området

meget at ministeren vil se på muligheden for at lade borgere med kompliceret høretab inkluderes i det udvidede frie sygehusvalg som giver dem ret til behandling på et privathospital hvis ventetiden til offentlig behandling overstiger tredive dage det er også meget glædeligt at høreapparatområdet vil indgå i et servicetjek af frit valg på sundhedsområdet med det formål at undersøge hvordan det frie valg kan styrkes

til hvordan genudlevering af høreapparater kan smidiggøres i såvel offentligt som privat regi og selvfølgelig skal man kunne stole på en faglig udtalelse fra en ørelæge og det er derfor også godt at der kigges på tilknytningsreglerne og vurderes om der er brug for strammere regler når øre næse halslæger både behandler patienter og har med salg af høreapparater at gøre

som det er i dag kan patienter og borgere jo gå direkte til de private høreklinikker efter at de

øre næse hals læge som har sagt at de skal have et høreapparat kan ordføreren blot lige sige hvad det

at alle grupper har frit valg i dag

den fri og lige adgang til sundhed og det er for os helt centralt at sundhedsvæsenet tager udgangspunkt i den enkelte patient hvorfor det heller ikke er acceptabelt at nogen skal vente på høreapparatbehandling meget længe

hvor lang tid mennesker skal vente fra otte og tyve uger i horsens til en hundrede og fire og tyve uger i odense det må kunne gøres bedre for lang ventetid har store konsekvenser for den enkelte patient i dag er

mellem fireogtyvetusind og fireogtredivetusind mennesker der står i kø for at blive behandlet

høreapparat der er rigtig mange mennesker der har problemer med at høre så behandling

mange danskere det store problem vi står over for

afsindig lange ventetider på helt op til to år og fire måneder når høreområdet ikke er ligestillet med andre sundhedsområder

den almindelige behandlingsgaranti på tredive dage ikke gælder for høretab

og problemet er stort for de mennesker der lider af høretab for ubehandlet høretab giver større risiko for isolation det giver nedsat livskvalitet kognitiv svækkelse depression angstlidelser og faldulykker for nogle mennesker samtidig er der også en markant større risiko for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

hvad angår dobbeltroller som er den anden del af

har der været meget debat om øre næse hals lægernes dobbeltrolle

og det kan være problematisk at danske ørelæger har så stor interesse i at deres patienter får et høreapparat fordi de ved siden af deres lægepraksis sælger høreapparater

ørelægerne gør er at de giver en sundhedsfremmende behandling og altså ikke bare udleverer høreapparater det kræver at man

altså behandles af sundhedsfagligt uddannet personale og at man som læge fortæller

om alle mulighederne og altså ikke bare nøjes med at fortælle

dansk folkepartis vedtagelsestekst og jeg skulle også hilse fra radikale venstre som desværre ikke kunne være til stede

gøre en række ting på det her område for at forbedre vilkårene for de borgere der har et høretab og også endnu en gang tak til dansk folkeparti for at

få fokus på hvad det er vi i den kommende tid kan gøre for at forbedre indsatsen på på området jeg vil gerne

sende det her statuspapir fra danske regioner over

at man må sige at det er en løbende dialog med danske regioner i forhold til også at sikre at de gode erfaringer et sted bliver udbredt andre

jeg synes også at tilkendegivelserne i dag

sender et klart signal om at der er god grund til at vi i fællesskab ser på habilitetsreglerne og om de er stramme nok når vi får evalueringen også fordi der er behov for en uvildig behandling og udredning af den enkelte patient

at understrege at det at have det frie valg jo også indbefatter at man kender til det og derfor er informationsindsatsen også vigtig i forhold til at sikre at man man bruger de muligheder der er

der er forskellige ventetider i det offentlige regi men også steder hvor der er kapacitet i privat regi som vi kan udnytte bedre der er ingen tvivl om at det skal vi have fokus på sådan at vi sikrer at folk kommer

behov for at sikre at patienterne er vidende om de muligheder de har så tak for tak for debatten og tak for tilsagnene fra partierne i forhold til

hvornår er de her initiativer iværksat

resultater af de initiativer der er iværksat jeg tænker også på det ministeren sagde

høreapparater kan

at reducere ventelisterne nogle steder end man er andre steder at

hele spørgsmålet omkring genudlevering hele brugen af kommunikationscentre

brugen af private aktører på det her område kan være med til at afhjælpe ventelisterne har jeg da en klar både forhåbning og forventning om at de øvrige regioner lader sig inspirere

habilitetsreguleringen som trådte i kraft som ministeren også var inde på i 2014 finder ministeren at den på nuværende tidspunkt

dansk udtryk for hele spørgsmålet om habilitet det gør også at jeg ser meget frem til den evaluering der er af reglerne fordi det jo også vil være grundlaget for at vi kan diskutere det der står i vedtagelse og på hvilke områder og hvordan vi kan stramme op om de her regler det der er mit fokus er patienterne og at sikre dem en ordentlig og uvildig og sundhedsfagligt stærk behandling på det her område det har de krav på

og det skal

hedder sundhedsminister vil rydde op på høreområdet der kommer jeg lige med et citat og det drejer sig om det her med den lovgivning vi lavede tilbage i

ventelister det har desværre vist sig at være korrekt som en evaluering af loven tidligere på året

folketingets sundhedsudvalg det var spørgsmål ni hundrede og fem og firs og det var den tredje juli for øvrigt på min fødselsdag

der er dog samtidig sket en stigning i det samlede antal personer over atten år der har modtaget behandling på baggrund af høretabsdiagnose i disse år det kan derfor ikke entydigt konkluderes at stigningen i ventetiden til offentlig høreapparatbehandling

er ved at være nogle år siden at de her beslutninger blev truffet det er jo ikke nogen hemmelighed at partierne fra den blå side af folketinget ikke bakkede op omkring de der ændringer

fremgår af altinget i dag der er en anden ting jeg godt lige vil anholde her i artiklen fra i dag fra altinget og det er at der jo står og jeg citerer mit parti de andre regeringspartier og dansk folkeparti

at liberal alliance stemte for l ni og halvtreds

set heller ikke at der er noget i det som er blevet læst op her i dag

som signalerer det alle kan gå ind og se at

mit parti ikke stemte for lovforslaget i sin tid det var der forskellige årsager til der var blandt andet også en bekymring i forhold til ventelister der var også nogle andre diskussioner der gjorde sig gældende

for borgere og det gælder også på høreapparatområdet og hvilke elementer der indgår deri vil

kan handle og at vi kan finde nogle gode løsninger

jeg har stillet en række spørgsmål

om ministeren havde drøftet det

om det også er et område vi skal kigge på men om ikke andet

fald at ministeren når resultatet af evalueringen kommer indkalder os som har deltaget i debatten i dag til drøftelser og også allerede nu tager nogle initiativer i forhold til kapaciteten på

tage nogle initiativer kan vi allerede nu begynde at kigge på de breve der

og så vil jeg se frem til at ministeren sender det